mødet er åbnet

en og to på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

det er jo tredje behandling og vi havde jo en anden behandling i går

regeringens lovforslag og der er venstres gruppe stillet frit

deres holdning til det her så vil jeg sige at

blev jeg så af lidt lattermilde kvinder på sidste række dernede stillet et konkret spørgsmål

selv ville stemme og der lovede jeg at

det ville stå tindrende klart hvad jeg stemmer og jeg stemmer ja til regeringens

med selve lovforslaget at gøre andet end det at venstres ordfører nu siger at venstre har stillet sin gruppe frit

kræver altså nogle andre og mere håndfaste forretningsgange altså ude i befolkningen er der ikke rigtig nogen der er helt klar over hvad clearingsystemet indebærer men når venstres ordfører går på talerstolen nu til tredjebehandlingen

vil jeg sige at det strider imod alle aftaler vi holder

er væk er bortrejst men ville være kommet hvis det var at vi havde vidst det det er uacceptabelt at venstre på det her tidspunkt kommer

dansk folkepartis ordfører har været helt klar over at venstres gruppe har været stillet frit i den her sag

står her og siger det nu er egentlig bare for at give en oplysning om

er det en gammel tradition i venstre at i sådan nogle sager bliver vi stillet frit og vi mener

har den her sag været diskuteret og der er blevet spurgt direkte er det tanken at clearingerne er ophævet ved den her debat og der har man fået besked på at det er der ikke tale om så jeg siger at

er uanstændigt at det fungerer på den måde jeg ved ikke

hvad venstres tradition er normalt er traditionen altså også i venstre at man overholder clearingsystemet og hvad folk eventuelt kan læse i aviserne

når vi trofast følger clearingerne i folketinget

falder clearingsystemet og så får vi rigtig ballade så det

ikke noget med clearingsystemet at gøre det har noget at gøre med at venstre beslutter at medlemmerne kan stemme som de nu synes de vil stemme og ikke noget med

eller rettere det kønsneutrale ægteskab

en familie mange moderne politikere betragter sig selv som sociale ingeniører

planlægge tilværelsen ned til mindste detalje

er en historisk virkelighed som man må stå ret for lovene bliver til

magiske trylleformularer som man bruger til at omskabe virkeligheden i sit eget billede

er lånt fra grundtvig men det var bestemt ikke det han havde i tankerne

som det eneste der kan skabe hvad det nævner men tankevækkende nok

hvilket tydeligt indikerer at virkeligheden er

som bliver til på deres befaling det er sådan en revolutionær tankegang

hvis virkeligheden ikke passer en

bare kan indføre nogle love og

af samme grund er der i moderne politik i det politiske liv en ulidelig forandringssyge for der er nemlig ingen grænser for politikken

ingen grænser for hvad staten kan blande sig i

men der er en klar grænse for hvad politikerne bør blande sig i og hvis man mener at man bare

er man altså blevet så abstrakt og verdensfjern at man har mistet jordforbindelsen

som ikke ændrer sig lige meget

moderne verdensfjerne politikere tror

et af som i al sin enkelhed går ud på at tilværelsen

at selv et barn ved det

undtagelser som man bør respektere og anerkende nej siger regeringen

sandheden om loven om det kønsneutrale ægteskab politikerne tromler ind over folkekirken som

et selvstændigt trossamfund som staten understøtter

en statslig religionsanstalt og et velfærdstilbud

staten tromler ind over ægteskabet

latterligt et kønsneutralt

er på den anden side meget klar

atomer kan man gå i gang med at bygge den op igen men det eneste som

fuldt ud undtagelsen vi respekterer og anerkender fuldt ud det homoseksuelle forhold vi kunne aldrig drømme om at diskriminere og fordømme bøsserne

selvfølgelig

andenbehandlingen og det drejer sig om lovkvaliteten

uden at vi kender retsvirkningerne uden at vi kender følgelovgivningen

at man havde præsenteret hele lovgivningen i én pakke så vi vidste

til at få af konsekvenser

få af konsekvenser for familielovgivningen for børnelovgivningen

og alene af den grund ville jeg mene at man

korte bemærkninger fra pladserne ligesom vi plejer at gøre

herre ole birk olesen har bedt om en kort bemærkning

ønsker at staten skal bestemme over kirken

den anden ting

jeg hører til dem der mener at det skal vi ikke men jeg vil blot sige til herre christian langballe at når man så intenst som

så man nærmest vil have en statskirke

og siger at man er meget imod at staten skal bestemme over kirken hvis man ikke ønsker at staten skal bestemme over kirken

og der står at staten understøtter men jo ikke så at sige definerer

internt i kirkens indre anliggender er dens trossætninger

bliver

et almindeligt velfærdstilbud blandt andre

det handler om det handler om at staten understøtter den evangelisk lutherske kirke som det den er

og blander sig i hvad man kunne kalde kirkens indre anliggender det er ikke sket før at man har været minutiøst inde og blande sig i kirkens ritualer som man gør i det her tilfælde

at staten bør respektere at der er nogle grundforhold og også nogle institutioner i samfundet som står fast og hvor man ikke bare skal

og dirigere og så at sige omskabe det civile samfund i statsmagtens billede

som ordføreren sagde jeg er fuldstændig enig

at staten skal blande sig uden om kirkelige anliggender derfor mener jeg også

af homoseksuelle det er min baggrund for at stemme

hvor vi har en politisk udpeget person en minister som står

hvor folkekirken var helt sin egen

at staten skal tromle ind over kirken

christian langballe kan redegøre for to ting

at kvinder over halvtreds ikke længere må indgå ægteskab og punkt 2

været gift i fire og tredive år og det kommer på ingen måde til at påvirke mit ægteskab hvis det kommer til at

så vidt jeg ved ikke det tror jeg ikke gør jeg har ikke talt med min kone endnu men jeg gør det

som jeg lærte dengang jeg havde biologi og seksualundervisning

sige at når man ligger i graven nej så er man ikke længere

nej hvis man er halvtreds år og man er gået i overgangsalderen er man det

ganske enkle elementære forhold

at ægteskabet i bund og grund en borgerlig institution

af at vi nu får den her lovændring

givet en til at man kan vie mennesker med retsvirkning det

udvider vi nu men det har jo intet at gøre med forplantningens mysterier

det der med at det er en borgerlig ordning

det er jo sådan at borgerlige ordninger

de ideologisk verdensfjernt og abstrakt

udvide begreberne og omdefinere

kan bekræfte

medlemmer af folkekirken ønskede sig at homoseksuelle skulle kunne blive viet i kirken

mod at to personer af samme køn

det kan jeg så gentage hundrede gange men men

fuldstændig rigtigt jeg mener bare at staten bør respektere at folkekirken har en urørlighedszone

enhedslisten af alle partier lige pludselig en så rørende omsorg for folkekirken

det slet ikke kan lade sig gøre for de præster som kunne

men det enkle er ja der er noget helt elementært med hensyn til slægtens videreførelse ja det er et grundforhold ja der er undtagelser fra reglen det var det jeg sagde i min ordførertale og det vil jeg

med hensyn til det andet vi har haft registreret

er en klar definition af hvad et ægteskab er også i

at sidde og se etnisk tv hvor man hører en eller anden imam fra saudi arabien der argumenterer

til homoseksuelle det er faktisk lidt rystende vil jeg sige jeg havde troet at man var et andet sted her i danmark

slægtens videreførelse

med en eller anden imam der går ind for at homoseksuelle skal stenes eller alt muligt andet

man taler om det andet der synes jeg ikke hører nogen steder hjemme jeg har aldrig nogen sinde talt for diskrimination af de homoseksuelle i det

slået ihjel og man kaster dem ned fra skråninger i sække

det andet er hvad et ægteskab er om der er folk der har sex før

jeg synes det er så meget under lavmålet

det må jeg ærligt indrømme

hele tiden siger at retsstillingen for homoseksuelle par er uklar i den pågældende lovgivning kan ordføreren ikke bekræfte at retsstillingen er ganske klar idet der jo gælder samme retsstilling

som der gør under den nuværende lov om registreret partnerskab sådan

ret i det der er ikke nogen ændringer

kommer nogle ændringer men så skal folketinget

det på et senere tidspunkt

så ikke spørge ordføreren når han nu bruger begrebet at staten tromler ind over folkekirken er det ikke at tromle ind over folkekirken at bestemme at man ikke må vie homoseksuelle når vi ved at to tredjedele af præsterne gerne vil det og når vi ved at mange menighedsråd gerne vil det

så ikke at tromle ind over folkekirken at at man giver et

ikke der staten tromler med det her lovforslag giver man jo frihed til at præsterne selv kan beslutte om de vil eller ej

jeg vil sige til herre mogens jensen at

med hensyn til retsvirkningerne og følgelovgivningen har jeg bare stillet det enkle spørgsmål

altså sådan at retsvirkningerne er

er jo egentlig bare at man

så at sige sælger en lovgivning i falsk indpakning man ophæver det registrerede partnerskab men det registrerede partnerskab fortsætter jo sådan set bare uantastet indtil følgelovgivningen kommer så spørger jeg mig selv

bare få én pakke så

jeg synes det havde været meget bedre om man gjorde det hvad angår det sidste

og hvis det så viste sig

anderledes er

den her sag har været drøftet i mange mange år i folkekirken

et stort flertal af præster der synes det er helt rimeligt at også homoseksuelle par

christian langballe noget om at folkekirken

hvor dansk folkeparti står som jo stadig væk er et eller andet sted i middelalderen hvad angår det her spørgsmål siger det slet ikke herre christian langballe noget må jeg så ikke sige om det med retsstillingen at

ordføreren bidrager til uklarhed der er ingen uklarhed omkring retsstillingen den er fuldstændig som den er i dag når man indgår et registreret partnerskab

er ingen uklarhed man kan have et ønske om at det var anderledes og der kommer

også nogle ændringer men så kommer folketinget til at tage stilling til det på det tidspunkt

følgelovgivningen jeg synes at man burde have

i en samlet pakke det mener jeg ville have været ret og rimeligt og så vidste vi jo alle sammen hvad vi forholdt os til når vi talte om det homoseksuelle ægteskab

og ordentligt at de ting var blevet afklaret det er i al

undersøgelseskommission her i folketinget der har undersøgt det

været uenige i den her sag og jeg vil også sagtens kunne

nogle af mine partifæller har gjort vores nærmere synspunkter vil jeg redegøre for under min ordførertale om lidt jeg følte mig bare kaldet til at tage ordet på grund af den debat

at jeg synes at sfs ordfører var under enhver værdighed og anstændighed for den her debat og jeg forstår godt at

hjemme at tale til hinanden på den måde i det her ting det er en fri debat

handler om ligestilling for homoseksuelle

han er meget velkvalificeret

tak til dansk folkepartis ordfører jeg har i mellemtiden forstået at alle ordførerne gerne vil have ordet fru

den efterlysning for det er da en god udvikling i ligestillingen mellem mennesker at nogle par der elsker hinanden ikke længere skal indgå registreret partnerskab men at alle gifte par fremover indgår ægteskab den betegnelse der har været gældende i over tyve år har aldrig været ideel det lyder ikke som en kærlighedsaftale mellem to mennesker men har mere og mere lydt som et samarbejde mellem det offentlige og en privat virksomhed det er ikke værdigt alle menneskers kærlighed skal mødes med samme respekt fra samfundet og alle gifte par

der nu er politisk flertal for denne ligebehandling jeg ved godt at nogle hellere

et par af samme køn for livsfæller men helt realistisk når heteroseksuelle par har en skilsmisseprocent på fyrre eller derover hvorfor skal par af samme køn så påduttes en betegnelse der virkelig understreger det livslange der er ingen tvivl om at den nye ægteskabslov vil gøre en kæmpe forskel i mange danskeres liv

også et meget vigtigt signal om at vi i danmark anerkender forskellighed og ligeværd uanset hvem man er og uanset hvem man elsker det er en holdning til mennesker som vi med rette kan være stolte af

taler om lovsjusk fordi vi ikke sammen med ægteskabsloven også foretager ændringer i børneloven og andre love

uenig i regeringen har i sit

så regeringen holder faktisk hvad den har lovet mange modstandere har påstået at vi med den nye ægteskabslov gør mennesker til intetkøn kønsneutrale og at drenge og piger ikke mere skal hedde han og hun men hen

værre vrøvl vi understreger netop at loven handler om par af samme

mange påstår også at loven er noget makværk

fjerne fokus fra indholdet kærligheden mellem mennesker

hundrede og seks som er på tavlen nu skal ses i sammenhæng med l en hundrede og fem om den personlige adgang

par af samme køn og derfor skal de to lovforslags bemærkninger også læses sammen det har været svært for nogle af kritikerne men det har ikke været svært samtidig at

om at alle bilag til de to lovforslag

skal koordineres og også parallelomdeles til begge forslag og det vil man også kunne se at de er blevet i de betænkninger der er afgivet til begge forslag i dag vedtager vi ens

gifte par og vi giver de personer som har

jeg vil også gerne her fra talerstolen udtrykke en tak til alle ude i landet der har været medvirkende til en fornuftig debat om lovforslagene både tilhængere og modstandere

har på en sober måde deltaget i debatten og den tone kunne vi nok lære noget af herinde jeg blev faktisk glad i morges da jeg i tv

en hardcore teologisk modstander sige at han naturligvis kan fortsætte som præst i den danske folkekirke selv om han er modstander af loven vi har fortsat en rummelig og fælles folkekirke tak for det

en tendens til at lydniveauet gik op igen

at ordføreren pynter sig med lånte fjer når

homoseksuelle og heteroseksuelle det har intet med ligestilling

par er naturligvis lige så meget værd som heteroseksuelle par og omvendt det har jo intet med det at gøre det man gør i dag er at man ophæver den tusindårige mening der har været med ægteskabet man ophæver ordets mening for at give det et andet indhold for at gøre det til et parforhold

køn men det betyder at ægteskabet

og på den måde har været

at ordføreren misbruger ordet ligestilling når hun bruger det

ligestilling i forhold til navnet jeg siger jo netop også at vi ikke kønsneutraliserer folk det er loven der er kønsneutral og det har jeg det rigtig godt med

er det samme det er ikke ligestilling

om vielser af par og det kalder vi i det danske folketing for lov om ægteskaber

til begrebet ligestilling jeg har også sagt at vi ikke ændrer på at mænd er mænd at kvinder er kvinder at drenge er drenge og at piger er piger

i lyseblåt og i lyserødt vi laver ikke kønsneutrale

til noget der er ens hvorfor hvorfor botanisere i sproget på den måde der er de

lovgivning om nu sammenkæder vi de to slags lovgivning vi har i danmark den ordning at man

vi synes at når man kan blive gift borgerligt og man kan blive gift

religiøst eller vielsen kan foregå i

vi er opmærksom på at det er der teologisk uenighed om

kønsneutrale ægteskabslovgivning

kønsneutrale børn der kan holde af kønsneutrale hunde og på et tidspunkt kan få kønsneutrale kærester altså det er sådan en

vil ophæve sprogets mening ægteskabet er da altid

ikke og forventer heller ikke at præster optræder kønsneutralt uanset om det

det har ikke noget med det enkelte menneskes køn at gøre det har noget med lovgivningen at gøre vi har et sprog i danmark hvor

lærere i gamle dage hed lærere og lærerinder

man kun lærer uanset hvilket køn man har i sundhedsvæsenet hedder man sygeplejerske uanset hvilket køn man har og nu kommer det også til at hedde

ikke enig med mig i at det er en uskik

er lidt ude af trit med det danske folkestyre og de traditioner der er i danmark at vi fører teologiske debatter når vi skal vedtage

jeg har jo skrevet en tale her men under debatten kom jeg til at tænke på en bemærkning jeg ved ikke om der er nogen der kan hjælpe mig her men for nogen tid siden stod der noget i kristeligt dagblad om at det som nu kaldes ægteskab det er vel noget

noget med ehe og noget med aftale og kontrakt og sådan noget

så har jeg også lidt problemer med christian den tredje for han bestemte så meget i den danske kirke dengang vi blev evangelisk lutherske og det gjorde han egentlig ganske

han var da så meget stat som man vist kunne være når man hed christian den tredje

siden loven om registreret registreret partnerskab blev vedtaget den seksogtyvende maj nitten

ni og firs har det været muligt både for heteroseksuelle og for homoseksuelle at få en lovgivningsmæssig ramme om det som de personligt står inde for over for hinanden et ægteskab et registreret partnerskab indgås når de to bliver enige om at det altså skal være

der vil leve livet sammen senere når det er tid tid sker offentliggørelsen for de heteroseksuelles vedkommende ved det offentlige og gensidige jaord enten på rådhuset eller over for en præst i folkekirken eller over for en præst

person i et anerkendt trossamfund som er bemyndiget hertil for de homoseksuelle kan det indtil videre kun ske på rådhuset senere kan der så ske en gudstjenestelig fejring i folkekirken hvis en af de to er medlem man kan få en kirkelig velsignelse det som forhåbentlig sker her i dag er at man nu vil vedtage både

hundrede og seks fremsat af socialministeren

en hundrede og fem som jeg tillader mig at omtale allerede på nuværende tidspunkt fremsat af ministeren for ligestilling og kirke ved vedtagelsen af disse to lovforslag vil der ske det at der fremover kun er et retsinstitut for indgåelse af ægteskab for tegning af kontrakten uanset om dette sker for heteroseksuelle eller for homoseksuelle siden loven om registreret partnerskab blev vedtaget i nitten

ni og firs er denne lovgivning blevet udfyldt ved hjælp af et større antal juridiske bestemmelser sådan som man blev oplyst om det ved en høring som blev afholdt herom på samme måde vil den

bliver vedtaget her i dag og som gælder for ægteskab mellem personer af samme køn skulle udfyldes med yderligere bestemmelser blandt andet inden for børnelovgivningen

sådan at det retsgrundlag som er oparbejdet for det registrerede partnerskab

indtil videre vil være det retsgrundlag som er gældende for det ægteskab som indgås

personer af samme køn et af de karakteristika som gælder både for folkekirken og for anerkendte trossamfund er at disse fællesskaber udtrykker deres guds og livsforståelse gennem et ritual

som folketinget har et nært forhold til er det sådan at der i tidens løb er føjet ritual til ritual og sådan at ældre ritualer fortsat kan bruges det er for tiden sådan inden for folkekirken at der er mindst tre ritualer som man kan vælge imellem når ægteskab mellem heteroseksuelle skal indgås der er nu ifølge dagspressen udarbejdet et biskoppeligt ritual for ægteskab mellem personer af samme køn dette ritualforslag kan nu som det er sædvane for ritualer inden for folkekirken af ministeren for ligestilling og kirke blive overdraget til dronningen således at det kan blive autoriseret til brug i landets kirker da der blandt folkekirkens medlemmer og også blandt de tillidsrepræsentanter og tilsynspersoner de præster og biskopper som er blevet valgt hertil er forskellige holdninger til om man vie personer af samme køn eller ej så giver vedtagelsen af

de som vielsesmyndighed autoriserede personer mulighed for at

fritaget for at vie personer af samme køn det er for det radikale venstre en glæde at kunne medvirke til en lovgivning som gør det tydeligt at både heteroseksuelle og homoseksuelle uden videre kan lade folkekirken være det sted hvor de afgiver den højtidelige bekræftelse på at de vil leve sammen indtil døden dem skiller for så vidt

sådan hedder det i hvert fald i de vielsesritualer som er autoriserede til brug for vielsen af heteroseksuelle endnu ved vi jo ikke hvordan ritualet for vielser af personer af samme køn bliver men så vidt jeg er orienteret

og kirke at biskopperne efter

år har sf side om side med andre partier og gode kræfter både i og uden for folkekirken kæmpet for at personer af samme køn skal kunne blive viet i den danske folkekirke i dag ser det så ud til at lykkes at få et politisk flertal for den her lovgivning og derfor er det en glædens dag i både ligestillingens tolerancens og kærlighedens navn et stort tillykke til folkekirken

stort tillykke til alle de mennesker som nu og i fremtiden vil kunne blive viet i folkekirken

sf medlemmet fru özlem

og dennes synes jeg utålelige angreb på et folketingsmedlem en ordfører

om ordføreren sanktionerer denne måde at tale på i denne sal eller om ordføreren vil tage afstand

sin kollega på plads så vi kan få en ordentlig

jeg kan forstå at det handler om at fru

har sagt noget grimt om herre christian langballe synes herre christian langballe og jeg vil sige at man skal tale pænt til hinanden i den her sal man skal holde en ordentlig tone man skal have så meget respekt for det her folkestyre her to dage efter grundlovsdag at man

vil lægge sig det på sinde så vi ikke

tolerere en sådan opførsel

man argumenterer på den måde at man siger at man nu skal skabe ligestilling respektere forskelligheder og derfor skal

forskellige ens

og jeg ved godt at man ikke skal argumentere teologisk her men vi er nogle der både er lovgivere og teologer og så kan det være svært

der vinder i dag og i folkekirken med den her lovgivning

jeg rigtig glad for og det er jeg rigtig stolt af

altid svare at man har kærlighed og derfor

at man siger at ting som er forskellige skal ind i den samme ramme som historisk traditionelt har været forbeholdt en mand og en kvinde

folkekirken hvor man beder om at det her rent faktisk

dansk folkeparti som det eneste parti i salen sådan i hvert fald fuldtonet stiller op

ens forskelligt jeg forstår slet ikke ordlyden

som det største paradigme i forhold til at vi

synes jeg det allermest væsentlige er at henholde sig til at folkekirken jo heller ikke kan bede om det her

der lovgiver på folkekirkens område så når herre martin henriksen siger der skal komme en officiel henvendelse

det jo ganske enkelt ikke muligt for hvem var det i folkekirken der skulle lave en officiel henvendelse der er jo ingen der kan tale på kirkens vegne da folketinget her jo i princippet er

at folketinget har tromlet ind over

kirkerummet går jeg ud fra at fru pernille vigsø bagge også er enig

teologi hvad enten man vil det eller ej

fra folketingets side tromler sådan ind over folkekirken

rigtig meget ind for grundighed men når vi har haft den her debat i ti femten og tyve år synes jeg også

at vi har været grundige vi har haft en lovbehandling på baggrund af

udvalgsspørgsmål og § tyve spørgsmål

jeg må bare konstatere at når biskopperne helt tydeligt tilkendegiver

nærmest hurtigere end vi kan nå at trykke på de her afstemningsknapper så er det jo ikke et udtryk for at vi tromler hen over folkekirken så er det et udtryk for at biskopperne

og når biskopperne indvilliger i at lave et vielsesritual

hvis vi nu tager biskopperne ikke fordi de så at sige skal gøres til

jo folkekirken med præster og menigheder og biskopper og

faktisk fra folketingets side har sat dem til at lave et ritual

er uenige i altså

nogle stykker

for langt ud

egentlig bare hvorfor hvorfor man kører frem på den måde når man kunne have ventet

det ske i ro og mag det er det eneste jeg siger

det her spørgsmål og da firs procent af befolkningen er medlem af folkekirken og der er et stort flertal i befolkningen for at

lovgivning der gør det muligt for to af samme køn at blive viet i folkekirken så må man antage

også folkekirkens medlemmer bakker op om

blande mig i dansk folkeparti og sfs lille strid her men jeg synes det er påfaldende at dansk folkeparti tilsyneladende er meget interesseret i homoseksuelles rettigheder når det handler om at kritisere islam mens interessen for homoseksuelles rettigheder

åbenbart ikke er så dybtfølt at man kan få sig selv til at stemme for det lovforslag vi behandler i dag

at man kan vie to personer af samme køn i kirken

at man viede to personer af samme køn i kirken

skulle den juridiske del af et ægteskab være sådan foregik på rådhuset og hvad folk så derudover ønskede af ritualer kunne man jo styre med de trossamfund man er

vi går sådan set ind for adskillelse af kirke og stat men det er klart at så længe lovgivningen er

er det mere end på tide at vi fjerner det her

der i dag påstår at behandlingen af det her ikke har været grundig

tale om at vi med det her forslag laver virkeligheden om men kære dansk folkeparti virkeligheden er den at der findes kvinder der forelsker sig i kvinder

nærmer vi os virkeligheden ikke det modsatte

at dansk folkeparti mener at et ægteskab først er et ægteskab hvis man har fået børn det synes jeg er lidt uforskammet må jeg sige jeg synes det er noget underligt noget at sige til de mange mennesker som enten ikke kan få børn eller ikke ønsker at få børn jeg synes sådan set

synes jo det er godt at man har fritstillet dem for jeg synes det er godt at der er mange også på højrefløjen der vil stemme for det synes jeg er

hvorfor lige præcis spørgsmål som handler om homoseksuelles rettigheder på højrefløjen betragtes som noget der er af særlig etisk karakter

skattelovgivning eller

hvorfor skulle det være mindre etisk end når det handler om homoseksuelles rettigheder jeg forstår det ikke men jeg synes jo det

også er mange på højrefløjen som som stemmer for så

rettigheder ligestilling og frihed i dag det gør

det er en misforståelse det vi taler om er at vi

betydningen af hvad et ægteskab er

det har man grundlagt på erfaringen og på hvordan naturen nu engang ser ud der er ikke nogen der ser ned på homoseksuelle de skal have lov til at

det er helt fint men man kan bare

traditionelt været defineret som et forhold mellem en mand og en kvinde

betydning det

kvinde og ikke mand det drejer sig om

synes jeg er et mærkeligt argument i århundreder har det været fuldstændig legitimt at slå sine børn

vi holdt op med fordi vi synes det er en rigtig dårlig idé i i mange år har det været helt legitimt at mænd slog kvinder

er vi holdt op med fordi vi synes det er en dårlig idé

det drejer sig om et grundvilkår i virkeligheden altså at det nu er et ægteskab

hvis man har den holdning at et ægteskab er familieskabende

et menneske er defineret af at have to arme to ben og to øjne er man så ikke et menneske hvis man mangler et øje eller er blind på det ene øje

selvfølgelig er et ægteskab defineret af virkelighed som vi kan se uden for vores vinduer

ønsker at ophæve den og ønsker at kalde sig frisindet og gå ind for en

det andet er at fru krarup siger at ægteskabet er familieskabende

jeg mener faktisk at man kan være familie på mange forskellige måder

man er en familie og jeg mener slet ikke at det skal være folketinget der bestemmer hvornår en familie er en familie jeg tror såmænd at der findes mange kvinder

med kvinder og som betragter sig som familier

betragter sig som familier uanset om de har børn eller

godt forstå at regeringen og dens støtteparti ikke går ret meget op i ord for ord er jo bare noget der flyder og så finder man på nogle nye ord eller også

mit spørgsmål lyder om fru johanne schmidt nielsen synes at for eksempel udviklingen i sverige

skal indføre i børnehaverne men jeg synes da bestemt at vi kan lære meget af blandt andet de svenske erfaringer

blive bedre til ikke at proppe børn ind i kasser

jeg ved noget som de fleste partier inklusive venstre interesserer sig meget

et mindre kønsopdelt arbejdsmarked og et mindre kønsopdelt uddannelsessystem

herre søren pind jeg vil ikke kalde dig

homoseksuelle har lov til at være homoseksuelle og heteroseksuelle har lov til at være heteroseksuelle hvis man nu har fuld respekt for de to ting men opfatter det som noget forskelligt

at ord bare bliver ord som for eksempel gør at man ikke længere vil anerkende at homoseksuelle

eller at en mand er en mand og en kvinde er en kvinde

bekymring så jeg tror ikke det er mig der skal rådgive herre søren pind om

for det liberale for friheden og i det lys kan

ikke forstå hvordan herre søren pind kan være imod det forslag som vi behandler i dag og som handler om at vi fjerner forbuddet mod at man frit kan vælge i en kirke om man vil vie homoseksuelle

det er da vel frihed

herre søren pind ikke trykker på den

tale om frihed det er jo næsten historisk i dag men det er da en glæde at man også bekender sig til friheden hos enhedslisten

men mit spørgsmål

andet ordføreren glæder sig over at vi ophæver et forbud det er for så vidt rigtigt nok men der gælder jo også et forbud mod bigami

vil ordføreren så også plædere for at vi får ophævet forbuddet mod

udbredt at der nok er nogle der har flere kærester end en men

kvinder der forelskede sig i en kvinde og derfor skulle vi lovgive om det virkeligheden er jo sådan at der er

og at der er kvinder der forelsker sig i to mænd

også lovgive om det

og efterkomme virkeligheden og sige

at man kan blive gift med to kvinder sådan som vi kender det fra andre religiøse samfund

at det var en kvinde der giftede sig med flere mænd jeg

mod at de kunne gifte sig med en af samme køn men jeg har faktisk aldrig fået en henvendelse

fra nogen der ønskede at de kunne få lov til at gifte sig med flere på en gang så jeg oplever det ikke som en særlig aktuel diskussion må jeg sige det kan selvfølgelig være at det

tillykke med den gode omgang politisk spin det synes jeg er formidabelt godt

jeg så få fru johanne schmidt nielsen til at bekræfte at man vil have nedlagt militæret og politiet

så synes jeg jo at det er meget meget rørende at man så lige pludselig her i denne stund er så optaget af også at lovgive for folkekirken det synes jeg

at herre langballe tilsyneladende ikke har hørt efter

jeg sagde sådan set fuldstændig klart

til enhedslisten skulle vi adskille kirke og stat og stod det til enhedslisten

foregik den juridiske del af et ægteskab på rådhuset og hvad folk derudover ønsker af ritualer uanset om det handler om noget med odin og thor eller buddha eller gud eller hvem pokker

må det være op til den enkelte selv og det trossamfund man nu engang er medlem af men i dag er der altså sådan at der ligger vielseskompetence i

kan gifte sig altså jeg sagde sådan set det samme i min ordførertale så jeg vil da opfordre herre langballe til at

i dansk folkeparti har det helt klart været et spørgsmål om hvad et ægteskab er og jeg kan så forstå og jeg ved at fru johanne schmidt nielsen vil have skudt mig

intolerante galninge ude på

jo egentlig diskuterer her og det kan man jo så lade komme an på politisk spin

og egentlig bare det enkle at ja

homoseksuelle men tager udgangspunkt

understrege at jeg aldrig har kaldt dansk folkepartis

medlemmer og heller ikke herre langballe for intolerante galninge på den yderste højrefløj de ord kom ud

og så ophævelse af et forbud

en præst lade være med det hvis jeg var medlem af folkekirken

det var noget mærkeligt noget så ville jeg nok melde mig ud eller sige til præsten at det forstår jeg ikke men det er jo op til

et forbud i dag er det ikke muligt at at vie homoseksuelle det forbud

og så siger man at den enkelte præst må bestemme det er vel sådan en

og stat havde det da ikke været mere formålstjenligt

er ønsker at lægge en statslig

ikke blande sig i kirkens indre anliggender at man

og så ophæve et forbud

folkekirken kan foretage sig kan fru johanne schmidt nielsen ikke se

på fritagelse fra et påbud

personer der gifter sig med en af et andet køn det synes jeg egentlig

afbryde behandlingen af lovforslaget

vi behandler en sag som er så væsentlig og principiel

ministeren for ligestilling og kirke

det er upassende at den ansvarlige minister ikke er til stede og

om ikke ordføreren også synes at det er upassende

på et eller andet tidspunkt gå op på talerstolen og forsøge at redegøre for

så udmærket

en glædens dag først og fremmest for friheden i det danske samfund men selvfølgelig også for de homoseksuelle nu bliver der givet frihed til at præsterne

homoseksuelle til ægteskab der bliver givet frihed til at trossamfundene

homoseksuelle til ægteskab og så skal man ikke glemme det der nok i virkeligheden bliver det vigtigste på trods af den meget

et ægteskab på rådhuset for det tror jeg rent personligt vil blive det mest udbredte

også glade for at man har taget friheden alvorligt så vi ikke kun har l en hundrede og seks

der giver friheden til den enkelte præst der kan sige nej til at

både til de homoseksuelle til præsterne

det er i sandhed en god dag for dem der hylder friheden derfor er det også vigtigt at sige her fra folketingets talerstol

så meget som et eneste homoseksuelt ægteskab i den danske folkekirke det

det må folk sådan set selv om og det må præsterne jo heldigvis med disse lovforslag også

en lille undren som jeg har og som vi har i liberal alliance

kan man sige selve navnet ægteskab det er det

man ikke taget med dem skal vi beskæftige os med i næste folketingssamling der havde vi håbet på at man ligesom havde klaret det i en omgang men altså kan man kun få lidt ad gangen

må man jo tage det i stedet for at brokke sig over at man ikke kan få det

åbenbart er meget langt

et nyt ritual på plads og der må jeg sige at igen er det en usvigelig glæde at det faktisk forholder sig sådan at biskopperne laver et ritual til de homoseksuelle ud over det ritual der allerede er i dag

generede rigtig mange mennesker på den måde at man brugte det politisk korrekte kønsneutrale udtryk det har vi sådan set aldrig brudt os om

har jeg en stærk fornemmelse af at lige præcis det med

i mange tilfælde kønt og smukt at man ønsker at indgå et ægteskab

og derfor må man sige at det som vi har sagt

til noget efter valget

bare være glade for på denne festdag for friheden for trossamfundene for præsterne for de homoseksuelle og dermed for det danske

at man skulle have et retskrav på vielser af homoseksuelle og vi havde også gjort det på en måde og arbejdet på en måde

kunne samle størstedelen af folketinget og

man ikke kendte retsvirkningerne af eller kalde det registrerede partnerskab for ægteskab selv om det er et registreret partnerskab og har samme retsvirkninger derfor skal jeg beklage at det lovsjusk som er påpeget kraftigt i betænkningsbidraget ikke har fået regeringen til at trække forslaget tilbage og genfremsætte det til efteråret når alle disse følgevirkninger var kendt så det er altså lykkedes at splitte hvor

man egentlig skulle holde sammen i § fire i grundloven står der skal understøtte folkekirken der står ikke at man skal underløbe folkekirken

umiddelbare ret til at blive viet i den danske folkekirke vi kombinerer det med at præster

stemme om bagefter har en frihed til at sige nej hvorefter

så skal finde en anden præst som er villig til at sige ja og det lader sig jo gøre vi stemte i går ved andenbehandlingen om vores ændringsforslag om livsfæller det var det vk regeringen stod for

klint stemmer for hvis vi bare fjerner ordet liv fordi man er bange for at de ikke holder sammen hele livet så kan vi da godt lave et stort

det fordi vi mener at det som er forskelligt skal respekteres som forskelligt

men der var desværre kun tyve der stemte for det i går det må man jo konstatere

få igennem sverige har faktisk noget tilsvarende

der har vi jo i ritualet kunnet konstatere at homoviede bliver kaldt mager

heteroseksuelle bliver kaldt ægtefæller

spørger om at tage til mage så man har altså i sverige kunnet klare grebet med to ritualer hvor man ikke bruger det samme ord og det havde vi så også foretrukket

vi tabte afstemningen i går med forbløffende få stemmer bag os tyve stemmer

vi havde forventet mere men det var der ikke

til lovforslaget som helhed

det min opfattelse at vi mennesker ikke skal lukke kirkedøren for

og ved at stemme nej til lovforslaget som helhed ville man efter min opfattelse alligevel lukke den kirkedør som vi gik ind for at åbne det ville

kirkeministeren eller folketingsmedlemmer skal være ypperstepræster og skal afgøre en teologisk uenighed så den vil jeg ikke blande mig i men kun konstatere at teologerne er uenige om at udlægge ægteskabsbegrebet i forhold til luther og i forhold til kirken jeg skal sige at vores gruppe ser forskelligt på slutresultatet

men nogle vil nu stemme nej fordi ægteskabet er og har været det i tusind år forbeholdt mænd og kvinder andre i gruppen vil stemme ja af de grunde jeg har nævnt nemlig at vi

ind for vielser af homoseksuelle og derfor går vi så også ind for lovforslaget som helhed og må acceptere at vi ikke kunne få folketingets støtte til begrebet livsfæller derfor vil nogle af os stemme for

fuldstændig legitime grunde med argumentationen om ægteskabets traditionelle position

nej sådan er det og det betyder ikke at man er stillet frit for man er altid stillet frit

det er sjældent at man som folketingsmedlem vælger at gå på talerstolen som privatist og den konservative ordfører herre per stig møller har jo på fremragende vis redegjort for hvad vores grundholdning er til det her

stemme forskelligt her ved tredjebehandlingen og jeg har

det har været nødvendigt at redegøre for hvorfor jeg ender med at stemme nej til tredjebehandlingen af l

hundrede og seks selv om jeg går ind for at homoseksuelle

jeg ser det først og fremmest som udtryk for en manglende samarbejdsvilje og også til dels som et ideologisk korstog fra regeringens side

statsministeren opfordrede under afslutningsdebatten for lidt over en uge siden til at vi her i folketinget rækker ud efter det der samler os regeringen har ikke valgt at gøre det

den behandling der har været af l en hundrede og fem

at ministeren er kirkens chef jeg tror det er værd at minde om at minister betyder tjener

og jeg vil gerne slå fast med det samme

skal kunne gifte sig i kirken

for mig er det helt afgørende at vi bevarer de samfundsbærende værdier og at vi bevarer de traditioner og den kultur der kitter os sammen det betyder noget for mig og det betyder desværre så meget for mig at jeg ikke kan stemme for lovforslaget man kunne have givet homoseksuelle mulighed for at gifte sig i kirken uden at kønsneutralisere ægteskabet men det ønskede regeringen ikke samtidig er

at man fremsætter et lovforslag der er så uigennemtænkt rent juridisk jeg bliver derfor nødt til at stemme imod l en hundrede og seks og det er jeg meget ked af men jeg mener altså at det der er forskelligt skal behandles forskelligt men med samme juridiske gyldighed og det kan ikke lade sig gøre med det lovforslag der foreligger i dag jeg vil også gerne tilføje til den debat der har været omkring kønsneutralisering og som jeg meget opfatter som

i forhold til homoseksuelles rettigheder i danmark jeg tror det skaber en masse frustration og modstand og graver grøfter frem for at gøre det det skulle

bedt om et privatistindlæg værsgo

jeg er skuffet skuffet over dele af venstre og dele af de konservative venstrefløjen kender vi den vil kirke den vil kongehus

i alverden laver dele af de borgerlige hos venstrefløjen hvorfor er de i seng med de røde i denne sag

det kommer der ingen børn ud af det er så nedslående

hvad foregår der hos jer kære borgerlige kollegaer

venstreorienterede i denne sag

og kvinde har været søjlen i de vestlige samfund dette lovforslag ødelægger dette kristendommen har lært os at ægteskabet er mellem mand og kvinde og det kan ingen ændre på

folketing heller ikke selv om det består af hashrygende borgerlige

liberal alliance taler om at ophæve et forbud i forbindelse med dette forslag og er pludselig i seng med enhedslisten

pludselig ikke længere er mellem mand og kvinde hvad man laver uden for kirken

frihed til

og det er mellem mand og kvinde venstrefløjen taler ofte om sammenhængskraft men med dette angreb på kirken splitter man jo danskerne og kirken folkekirken har været en samlende kraft for danmark

og det værste er at man ikke er klar over rækkevidden af forslaget

hvor en mand kan ægte op til fire kvinder hvad forhindrer imamerne i at kræve at en mand i danmark fremover kan have fire koner intet fordi vi har ophævet

vi har altid arbejdet for bøsser og lesbiskes rettigheder vi har arbejdet sammen med de radikale om at komme hadforbrydelser til livs men det bør ikke afholde os fra at sondre dette lovforslag hører ikke hjemme i folketingssalen det er ringe teologi det er et angreb på

det kirkelige ægteskab i danmark er både teologi og jura og derfor er herre per clausen jo også på glatis når han forsøger

til et juridisk spørgsmål folketinget bruger juridiske og verdslige redskaber til at lovgive om et ægteskab som er teologisk det vil sige bibelsk

jeg bedre forstå hvorfor venstrefløjen inklusive de røde borgerlige uden blusel tromler det det igennem det er det egentligt

tonen her i folketingssalen og jeg vil høre om ordføreren mener det er udtryk for en god tone i folketingssalen at beskylde de folketingsmedlemmer fra højrefløjen

at liberal alliance for mig var som christianialiberalister ordføreren og det var fru merete riisager

så også at fru özlem cekic har et blomstrende sprog

meget op i tonen i folketingssalen og hvad man beskylder andre folketingsmedlemmer for

på talerstolen står nu her og siger at de

kan komme frem til at fru özlem cekic har et

medlem af folketinget har talt for frihed og nu også omsorg for de borgerlige i stedet for at forholde sig til det jeg har talt om nemlig hvad et ægteskab er nemlig mellem mand og kvinde

slags sprogpoliti fordi jeg har tilladt mig at være lidt blomstrende i min kritik af

dele af de borgerlige kan støtte dette lovforslag

omsorgen er da taget til efterretning

tættere forbrødring mellem fru johanne schmidt nielsen og det borgerlige danmark

tre yderligere korte bemærkninger herre jan e jørgensen

jeg kan forstå at herre alex ahrendtsen ikke

et kristent ægteskab

kone da blive ked af når jeg kommer hjem og fortæller hende det i aften

er mellem mand og kvinde havde ordføreren måske haft en lille pointe

og uværdigt for folketinget at

af folketinget står på talerstolen og beskylder folk han er uenig med for at være hashrygende

højne niveauet bare en anelse vi trækker hinanden længere og længere ned i sølet

alex ahrendtsen skal huske at når man kaster mudder på andre hænger det meste

for det borgerlige ægteskab og som har været det i århundreder i årtusinder som andre også har sagt er mellem mand og kvinde og ligegyldigt hvor mange love vi laver i dette folketing

foreslå at det er noget som vi drøfter og som man

et andet syn på hvordan vi skal tiltale hinanden i folketinget end det som herre alex ahrendtsen

vi gør det i ligestillingens navn og vi gør det i ligeberettigelsens navn det har man frihed til at gøre man har frihed til at stemme som man vil i denne sal og det er jo kun glædeligt men det vil altså ikke afholde os fra

nødt til at sige tingene meget klart især til borgerlige der kalder sig borgerlige men som stemmer

det borgerlige ægteskab og ophæver det borgerlige ægteskab

kollegaerne og har et godt samarbejde med mine borgerlige kollegaer men her

altså på glatis og jeg håber at de vil stemme

gjorde kirken jo mest tingene i faderens sønnens og helligåndens navn

hundredårig tradition skulle være brudt flere har

at der ikke ændres noget som helst ved de ægteskaber

fordi folkekirkens hovedbudskab

kærligheden kærlighed mellem mennesker kærlighed til andre end bare sig selv

at den kristne kirke nærmest er i oprør og i forfald fordi

det er mellem mand

intet andet og hvis

fru sophie hæstorp andersen mener at kunne påpege

definition ikke er at et ægteskab er mellem mand og kvinde så lader jeg mig gerne belære det ville være en stor overraskelse ægteskabet i kristen forstand er mellem mand og kvinde og folkekirken er en kristen kirke den hviler på de kristne skrifter hvor det også er nedfældet

at man fra verdsligt hold vil gå ind og pålægge en definition på et ægteskab som ikke hører hjemme dette sted nemlig i kirken og det er egentlig det der er så sørgeligt

kirken ved men her blander man sig

kalde en ægteskabslovgivning både inden og uden for kirken

hen ad vejen sådan som samfundet også ændrede sig hvor kirken tidligere fuldstændig gik imod homoseksualitet

der heldigvis kommer et kæmpe skrig når en præst

en homoseksuel kvinde så er vi heldigvis alle sammen enige om at det er forkasteligt og at man kan komme til en kammeratlig samtale hos provsten så jeg synes at man

er kærligheden og det er også det budskab vi kommer med i dag

kærligheden mellem andre end

har jo ikke noget med med dagens lovforslag at gøre det handler jo om et juridisk udformet ægteskabsritual som også skal gælde for folkekirken folkekirken

ikke gå ind og ændre på den definition der er af et ægteskab i kirken nemlig at det er mellem mand og kvinde længere er den egentlig ikke

for taler man om tolerance og ligeberettigelse og frihed og forbud og alt muligt andet sludder men det handler om at man går ind og vil ændre på noget

blomstrende sprog fra ordføreren men jeg vil alligevel ikke

det jeg helt klart gav udtryk for lidt misforstået var jo

dele af det borgerlige danmark som i dag stemmer ja til det her er en slags

trækker jeg det da meget gerne tilbage det skal ikke komme an på det det der er vigtigt for mig i den her sag tror jeg

etiske moralske frihedsmæssige betragtninger man har

eller imod

i orden det

rørende men jeg bliver jo nødt til

anholde det når borgerlige kalder sig selv borgerlige og ikke kan støtte

et borgerligt ægteskab som de jo ikke gør når de stemmer ja til dette lovforslag det er jo egentlig det der er så ærgerligt

det er det der er mit anliggende det er det der er mit ærinde jeg har ganske klart fra denne talerstol sagt at hvis det er at man er blevet stødt over den måde jeg har formuleret

reagere på i denne sag nemlig stemme ja

så beklager jeg det da men nu har jeg fået opmærksomhed

andet vil være ulogisk jeg forstår jeg forstår dem ganske enkelt ikke

der var faktisk nogle flere korte bemærkninger

men ordføreren

jeg vil gerne sige meget klart at folketinget her

hundrede og ni og halvfjerds medlemmer som ikke alle sammen har noget med folkekirken at gøre der er forskellige religiøse synspunkter der er endda nogle der ikke er religiøse som kalder sig ateister folketinget skal ikke varetage synspunkter fra en bestemt religion

derfor vil jeg gerne understrege

er en myndighedsopgave som er tillagt folkekirken eller andre religiøse samfund efter bestemte regler altså kan folketinget også afgøre forhold omkring retsgyldighed ved forskellige former for vielse det er det vi gør nu og det er der intet i vejen for men det er ikke begrundet i kristendommen det er begrundet i folketingets ret til at være lovgiver

skolemesteragtige kommentar

skulle være godt for altså vi ved jo alle sammen at folketinget lovgiver om

folkekirkens anliggender det står i grundloven så hvad

år har gjort sådan og sådan det vedrører jo ikke den her sag det vedrører jo ikke folketingets opgave for mig er det at blande politik og religion sammen i en stor gryde hvilket jeg ikke bryder mig om så

af hvad et ægteskab er når vi går ind og blander os i det

og der bliver man da nødt til at forholde sig til hvad kristendommen og folkekirken egentlig siger om ægteskabet det er

andre medlemmer af folkekirken der som jeg finder det meget meget besynderligt at herre alex ahrendtsen vil stå som dommer og sige hvordan begrebet ægteskab skal tolkes og defineres i folkekirken jeg synes det er meget tankevækkende at herre alex ahrendtsen med den fyndighed udtrykker at sådan

rigtig mange biskopper provster præster og almindelige folkekirkemedlemmer som jeg er af den opfattelse at begrebet ægteskab præges af tiden og over tiden er det herre alex ahrendtsens faste holdning at begrebet ægteskab vil være mand og kvinde og ikke andet fra nu af og i al

enhver har ret til til at mene hvad vedkommende vil men når det drejer sig om kristendommens definition

siger jeg med streg under kristendommens definition

mand og kvinde fordi det er det er grundet i

jo fundamentet for folkekirken at vi så fra folketingets side kan gå ind at påtvinge kirken det

alex ahrendtsen taler for udgør et meget lille mindretal i folkekirken

jeg er rigtig glad for at være medlem af det snæversyn som

alex ahrendtsen giver udtryk for her er et historisk sortsyn på ægteskabet når jeg tænker på hvordan jeg over de sidste år og måneder har talt med rigtig mange ansatte det

provster og præster som har sagt at de for år tilbage havde

tolkningen en helt anden rummelighed sådan at mand mand kvinde kvinde og mand kvinde

defineret i ægteskabet

udtale mig om men det der er væsentligt

vi opløser den kristne definition af ægteskabet og åbner op for alle mulige

staten i at gå ind at

lovgive om andre former for ægteskaber ud over mand mand

det kunne jo også være mand kvinde kvinde eller mand mand kvinde kvinde der er jo mange muligheder

vi skal være rummelige og vi skal være tolerante hvorfor ikke være tolerant over for de former der hedder at en mand kan gifte sig med to eller tre eller fire

hvad forhindrer os i at gøre det vi skal være rummelige vi skal være tolerante jeg har stor respekt

for ordføreren og hans holdninger men lige præcis

at herre alex ahrendtsen tager patent på det at være borgerlig jeg synes selv at jeg har en del erfaring med det at være borgerlig jeg er en ni og tredive år gammel og jeg husker ikke at jeg nogen sinde har været andet end borgerlig i modsætning til mange af herre alex ahrendtsens partifæller

ganske venstreorienterede

alex ahrendtsens partiformand

benævne sig selv som socialdemokrat

originale socialdemokrati er det borgerligt

og ikke mig og med hensyn til dansk folkeparti

er vi i et nationalt parti som vil forsvare hvad et ægteskab er

er på afveje det er ikke længere borgerlig politik man forfægter eller i hvert fald dele af det man forfægter så kan man kalde det noget andet og det har man ret til at gøre

ahrendtsens partiformand om hvad det er for en slags parti herre alex ahrendtsen er medlem af det er herre alex ahrendtsen der stiller sig op på talerstolen og forsøger at belære os andre om hvad det vil sige at være borgerlig

herre alex ahrendtsen er medlem af et parti som hans egen partiformand siger er et socialdemokratisk parti hans egen partiformand siger at hun er en ægte socialdemokrat

ende

citerer fru pia kjærsgaard må

jeg ved ikke hvornår hun har sagt de ting

for den her lov

det nye testamente med

paulus syn på ægteskabet

og den slags så drejer det sig om at sige ja

det synes jeg faktisk der er noget mere liv i end at blive ved med

gudsriget må dog være større end dette så det vil jeg godt have en forklaring på altså paulus syn på ægteskabet set i

ellers tidligere med glæde lyttet til at

det er en lovreligion eller det ikke er hvis man argumenterer med bibelen i en hånd så nærmer man sig jo faktisk en lovreligion

entusiasme og det store engagement

argumenterer for at ægteskabet er funderet i

det

funderet i kristendommen og definitionen

er jo op til dem det skal det skal vi jo ikke blande os i

alene det at vi står her i salen og lovgiver om kirken siger jo alt om at vi ikke har en lovreligion

om bibelen fra

da nødt til at forholde mig til spørgsmålet jeg har ikke

bibelen i et og alt det jeg siger er at kristendommens definition af et ægteskab er meget klar og det bliver vi jo nødt til at forholde os til vi går så fra folketingets side ind og ændrer på den definition og det er da ikke

er den nye aftale der er det gamle testamente og det nye testamente og det nye testamente ophæver den gamle aftale det nye testamente taler jo selvfølgelig om tilgivelse og næstekærlighed

altså den her snak er jo ved at køre af sporet vi bliver bare nødt til at sondre og det er jo helt åbenlyst at kristendommens definition af et ægteskab er mellem mand og kvinde og det

og ændre på det giver da ingen mening

fra fru karen ellemann og så bliver vi nødt til at

have pause ja jeg er ked af det men

alle har jo bidraget til debattens længde

må betegnes som værende løbet fuldstændig af sporet når man som privatist

nogen beskyldninger en ting som herre alex ahrendtsen

var at at man ikke kan lovgive om kirken så vil

det næste lovforslag vi skal behandle som jo handler om

at vie to personer af samme køn det er et lovforslag som

med at man ikke skal lovgive om noget som helst

behøver at lovgive om for eksempel

så det ikke længere kun er mellem mand og kvinde

og jeg ser meget frem til den afstemning der skal finde sted om lidt

herre alex ahrendtsen vist ikke er i tvivl om

mener det er et rigtigt lovforslag

gerne set det var det ændringslovforslag som vi kom med i går der blev det endelige

det ikke er tilfældet vil jeg stadig væk støtte at der skabes de her muligheder som vi altså skaber

men der er andre ting der også står i de hellige skrifter eksempelvis at man må slå børn er det noget som herre alex ahrendtsen bakker op om

lovreligionsmæssig sammenhæng og selvfølgelig må vi ikke slå børn hvad sagde jesus lad de små børn komme til mig men vi får igen den her bibeldiskussion altså det handler jo om definitionen af ægteskabet i kristen forstand og vi lovgiver om folkekirken nu går vi ind næsten teologisk og ændrer på den definition som kristendommen selv har givet af ægteskabet og det er da ikke godt det er derfor vi skal lade være med at gå

som privatist er det herre søren pind

mig i dag for

schmidt nielsen og fru lisbeth bech poulsen og også min udmærkede ven herre jan ejnar jørgensen mene at man beskylder nogen for noget når de ryger hash så er der alligevel sket noget det glæder mig rigtig meget må jeg så tage fat på selve sagens substans

det her er der nogle der betragter som kun værende et spil om ord det bærer præg af en komplet ligegyldighed over for ord og det undrer mig i og for sig at netop denne regering endnu ikke har lært at ord er det eneste vi har og ord betyder noget for de ord denne regering har brugt

i nyere tid hidtil største tillidskløft imellem det danske folk og en siddende dansk regering det er mig ubegribeligt at man ingen lære har draget af det at man ikke vil anerkende at ord betyder noget at ord påvirker at ord fylder at ord medfører ting

side må man også konstatere at regeringens virke hidtil har bestået i at sige et og gøre noget andet prøve på at omdefinere ord så de passer ind i den til enhver tid værende politiske debat og derfor er der jo ikke andet for end at tage det til efterretning men man burde have lært af den dybe skade man har forvoldt

til nu er at skabe en form for kønsneutralitet hvor man ophæver kønnenes betydning hvor man efter min bedste opfattelse også

skjuler det

ikke er at gøre homoseksuelle nogen

hvorfor begrebet ægteskab fra sin hidtidige betydning nemlig en formæling mellem en mand og en kvinde nu også skal betyde en formæling mellem en mand og en mand eller en kvinde og en kvinde

gerne mand og mand og kvinde og kvinde men hvorfor det skal hedde det samme når det nu engang ikke er det samme i en tid hvor man har virkelig stærke kønsdiskussioner og hvor man i sverige ser folk begynde at bruge udtrykket høn om børn

ikke og jeg forstår slet ikke at man ikke ser hvad man gør man gør efter min bedste opfattelse de homoseksuelle en bjørnetjeneste og man taler usandt om hvad et køn egentlig medfører derfor og alene af den grund og jeg ved godt at det her vil blive misbrugt til at sige at jeg skulle have noget som helst imod homoseksualitet at jeg skulle være imod en kirkelig velsignelse af homoseksuelle

forkert det her

at man gør dem til hvad de er at man tilpasser dem den til enhver tid gældende politiske situation og derved skaber en

kommentar for jeg synes faktisk det er er herre søren pind der misbruger

er en kønsneutral lovgivning og det er noget ganske andet end kønsneutrale mennesker når man så taler om begrebet ord

er en provsteforening der siger at det vi står

kirken står for så det var ikke et spørgsmål men det var mere en kommentar

søren pind gør og jeg er hundrede procent enig med

at ordene har en betydning

bruge dem med varsomhed i gamle dage havde man et begreb som hed uægte børn som var betegnelsen for de børn

man ikke kunne negligere de børn der var født uden for et ægteskab var uægte børn

bevæget os væk fra både juridisk og holdningsmæssigt

samme køn ellers ville vi jo stå i en situation hvor vi pludselig

så synes jeg at herre søren pind sammen med mig og formentlig også mange andre skulle glæde sig over

kommer et særskilt ritual for de homoseksuelle så de ikke får det samme vielsesritual

den uenighed der består imellem os

jeg mener at man skal respektere ordenes indhold at udtrykket uægte børn er gledet ud og gud ske tak og lov for det skyldes jo ikke kun lovgivningen

sædvanen sagen er bare den at vi lever i en tid hvor

fra bestemte politiske grupperingers prøver på at definere ordene

og at for nogles vedkommende i virkeligheden uden at man vil være ved det gør nogle bestemte ting til skamfuldt

homoseksuelle jeg vil gerne have mig frabedt

ligesom skal lægge til grund at jeg skulle ringeagte homoseksuelle intet kunne ligge mig mere fjernt overhovedet

som det her ønsker at følge det som jo oprindelig var et konservativt forslag nemlig at man skulle kalde det livsfæller i stedet

så den udfordring at jeg ikke bryder mig om den måde der har været øvet politisk pression mod et trossamfund på for mig er religionsfriheden ukrænkelig men

nogen fornemmelse af at herre søren pind skulle ringeagte homoseksuelle men jeg synes

tror jeg umiddelbart

at kalde tingene det de er forsvarer det de er og jeg synes ved at kalde dem noget andet

et slør over hvad det er

ingen grund til tænk at det er det kønskampen kravet om homoseksuel ligestilling er endt i det synes jeg personligt er sørgeligt det må jeg sige

slutte

på egne vegne sige at

jeg føler ikke at jeg som homoseksuel bliver mindre værd

og det er jeg jo fuldstændig enig med herre søren pind i men

vil jeg så spørge tilbage

er jo at når man kigger i den store encyklopædi og ser hvad

det er en samlivsform der er reguleret af love regler sædvane og overbevisning og som foreskriver rettigheder og pligter mellem ægtefællerne

defineret som et tysk romersk juridisk begreb der betød at manden havde ejendomsretten over sin kone og hendes medgift jeg spørger bare

at ord og begreber ændres over tid

nu er kommet til en tid hvor vi godt kan rumme at ægteskab ikke længere betyder at manden har herredømmet over sin kone og hendes medgift

en politisk opgave at definere dem så faldt herre mogens jensen jo alligevel i

jeg ingen indvendinger imod det for mig handler det om

for man har misbrugt ord misbrugt ord igennem valgkampen og man fortsætter med at

bare sige at for mig handler det her ikke om at rumme det handler om respekt for ord

ændres over tid i forhold til den måde som samfundet udvikler sig på og den måde vi som mennesker udvikler

på så udvikler ord sig også det er jo det levende danske sprog

forstår jeg ikke at herre søren pind ikke mener at ægteskab i dag betyder noget helt andet end ægteskab betød for bare hundrede år siden

den danske befolkning at ægteskab godt kan indgås

søren pind at hvis der er nogen der har misbrugt ord så er det vel den tidligere regering jeg kan opridse talrige eksempler på misvisende ord

i et såkaldt newspeak til at bortforklare regeringens egentlige hensigter med

den danske befolkning at vurdere hvem der har misbrugt hvad jeg læser ikke meningsmålinger og jeg citerer heller aldrig fra dem men

trygt til det danske folk

dertil at føje at jeg er imod den stigende kønsneutralisering af vores sprog jeg er imod den fordi den forvolder skade på vores børn jeg er imod den fordi den ikke siger tingene som de er jeg er imod den fordi

som ikke kan føre noget godt med sig så enkelt

rigtig mange fornuftige ting også i forhold til hvordan regeringen opfatter ord og det som regeringen har gang i her men

jeg har det med at hans eget parti

medvirket til den udvikling som

herre søren pind siger er en forfærdelig udvikling

vi har heldigvis et rigtig fint princip i mit parti

til grundlovens ord om at følge sin egen personlige samvittighed og overbevisning

et ord om partier der står kun noget om folkevalgte medlemmer af folketinget og det synes jeg er glimrende vi i venstre løser som regel de ting der er at løse men i en sag som denne er der nogle som synes at noget er et mindre onde der er nogle der synes at det her er det mindst ringe der er nogle der synes at det her kan de ikke acceptere

være medlem af et parti der giver plads til den slags

lov til at sige at hvis ikke der var en lillebitte smule højt til loftet

flere medlemmer af venstre jo har været en del af den udvikling og skubbet på den udvikling

søren pind står fra talerstolen og siger er en uheldig udvikling

ministeren for kirke og ligestilling bedt om ordet

en hundrede og seks hænger tæt sammen

jeg sige tusind tak for det det har været vældig fornøjeligt og

flertal i folketinget der støtter regeringens ønske om at homoseksuelle får mulighed for både at indgå ægteskab i kirken og at

at lovgivningen er tvang over for folkekirken det har jeg rigtig rigtig svært ved at se lovforslag

præcis et udtryk for det modsatte lovforslaget betyder betyder netop at præster i folkekirken kan undlade at medvirke

vielser af par af samme køn den enkelte folkekirkepræst bliver således fuldstændig frit stillet med hensyn til sin medvirken og det er er vel at mærke med en lovfæstet ret for præsten det kan ikke blive mere frit andre har også ment

ægteskabslovgivningen der giver mulighed for at par af samme køn kan blive viet til ægteskab af en præst i folkekirken er i strid med folkekirkens bekendelsesgrundlag det mener jeg

fremgår også meget tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget det fremgår også tydeligt af det notat som københavns biskop udarbejdede i forbindelse med samrådet i kirkeudvalget den treogtyvende februar to tusind og tolv

begrebet og betegnelsen ægteskab betegnelsen ægteskab er ikke en særlig eller teologisk betegnelse det er folketinget der bestemmer indholdet af ægteskabslovgivningen

par som bliver borgerligt viet indgår jo rent faktisk også et ægteskab det sagde

fru mette bock jo også så det er folketinget der bestemmer over ægteskabslovgivningen det er ikke noget som

hundrede og fem er fuldstændig på linje med den

det samråd jeg netop har har nævnt og her skriver han

vi i vores teologiske tradition lever med en høj bevidsthed om at et bekendelsesskrift har en historisk karakter hvilket medfører at fortolkningen af bekendelsesskriftet fordrer såvel en afklaring af nutidens problemstilling

en viden om reformationstidens situation

i bemærkningerne at matzen og timm har været inde på fuldstændig det samme og vi følger

de også har i andre nordiske lande blandt andet i island og

sverige og i norge har man også

have fået de ritualer som

afleverer dem på mandag afslutningsvis vil jeg gerne gentage hvad jeg i min indledning sagde især om

en hundrede og fem den enkelte folkekirkepræst bliver fuldstændig frit stillet med hensyn til sin medvirken ved vielser af par af samme køn og det er vel at mærke en lovfæstet ret for præsten og samtidig det er derfor det er så fantastisk

på det her spørgsmål og det viser sig gang på gang at der er et rigtig rigtig stort flertal i

vielser af par af samme køn og jeg synes et eller andet sted specielt når

fra dansk folkeparti der gentagne gange

tina nedergaard sagde det så smukt i går

har det livssyn at kan man imødekomme nogle uden at

det er lige præcis det det her forslag går ud på

hvorfor de borgerlige partier stemmer for jeg har ikke stillet det spørgsmål

er klart i den lovgivning det drejer sig om nu bliver der både lovgivet for ægteskab på rådhuset og ægteskab i folkekirken

kritiske stemmer der har lydt blandt biskopperne for bispekollegiet

er det sådan at

tilbagemeldinger som vi har fået

har vi samlet ét sted så husker

herre langballe vel nok det samråd vi havde

om forslaget var i strid med bekendelsesskrifterne var jeg nødsaget til at få et notat fra københavns biskop

biskop og ikke biskoppen et andet sted

der råder kirkeministeren

ordføreren så men herinde er vi politikere og for ikke at gå ind i en teologisk diskussion

bad jeg netop i respekt for teologien københavns biskop som råder kirkeministeren om råd i den her sag

før antydet at at biskopperne uden uden videre var enige med ham om at det her ritual skulle udarbejdes hvilket de så ikke har været og det ved alle jo når to har sagt nej og nogle nogle andre har henvist til

påtvunget enighed men det

ganske bekvemt

lovgivningen som i øvrigt er så tyndt

det ryger med ind i lovforslaget bare fordi det så at sige bekræfter

på ingen måde lyst til men jeg vil prøve at læse noget op omkring den

usikkerhed som ordføreren nævner

biskopperne og ritualet som i øvrigt ifølge medierne ligger

mødtes jeg med de biskopper som kunne være til stede

der satte vi os ned omkring et bord og drøftede det her vi

drøftede det virkelig godt igennem og der blev vi enige om følgende og nu læser jeg op hvis ikke man kan følge

hjemmeside drøftelserne

mundet ud i følgende konklusioner regeringen har besluttet at par af samme køn kan indgå ægteskab biskopperne konstaterer at det er folketingets kompetence at bestemme de juridiske betegnelser for parforhold mellem to af samme køn der er blandt biskopperne uenighed om den teologiske forståelse af henholdsvis ægteskab mellem mand og kvinde og mellem par af samme køn men og det er nu man skal spidse ører til trods for denne uenighed er biskopperne indstillet på at indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af ritualer de har ikke rystet på hånden de er uenige men de har sagt at de vil levere og det gør de

ministerens forslag men der er stadig væk en ting der undrer mig i argumentationen og som

ministeren måske kan opklare for mig

som man kan blive fritaget fra og så ophævelsen af

ritualerne er også med til at ramme folkekirken ind og det at skulle splitte folkekirken ved at man rundtomkring selv kan bestemme hvad man har lyst til

så jo der ligger en forskel men

er meget mere liberalt og meget mere frit på alle mulige leder

til at blande sig i kirkens indre

uanset hvad det er for en tilgang man her har

ophævelse af et forbud mener ministeren så ikke at man i virkeligheden ender med samme resultat altså at der er nogle præster som siger at det hersens ritual vil de ikke gøre brug af eller

været nemmere

vi ikke have undgået en masse diskussioner hvis det var sådan at ministeren i stedet for havde sagt

sådan set selv i anførselstegn ligge og rode med hvordan man i virkeligheden vil indrette sig havde det ikke

frisind netop er udtryk for respekt netop er udtryk for kirkens indre anliggender netop er udtryk for

hen bare sige nej tak og overlade det til en anden for mig er det frihed

ni og firs stadfæstede

syvende juni to tusind og tolv tager vi skridtet videre og siger til homoseksuelle som ønsker at leve sammen og udtrykke deres kærlighed både for gud og for mennesker at det forhold de indgår er at regne for et ægteskab

vi har brugt det er en betegnelse for et ægteskabslignende forhold en ægteskabslignende institution der bliver anvendt i en række lande og en række delstater

skridtet videre i dag tager vi skridtet fuldt ud og siger ja ord

det er derfor at folk der elsker hinanden skal have lov til at blive gift og man må gifte sig med den man elsker

tvivl om at debatten om hvorvidt et ægteskab skal være en institution for en mand og en kvinde eller også kan være en institution for andre der bare elsker hinanden uanset at de har samme køn

og også en svær diskussion

nået dertil at vi om et øjeblik kan trykke på knapperne

mig som minister for ægteskabsloven at konstatere at det bliver med et overvældende stort flertal i folketingssalen

et ægteskab er et ægteskab og det uanset om man er homo eller heteroseksuel

gang vi går i salen for at trykke på knapperne

om hvorvidt homoseksuelle skulle have ret til at indgå ægteskab

principiel diskussion at man valgte at sætte sine medlemmer frit

én fra socialdemokraterne jeg har ikke hørt

én fra enhedslisten som har ønsket at stemme anderledes end den

alle som en for

er hvilke konsekvenser det skal have

var vigtig for os og derfor ville vi have at det skulle ske hurtigt

muligheden for at kunne sige til homoseksuelle at de også kan blive gift

de ændringer der skal ske i børneloven

til adoptionsreglerne kigger vi på og dem tager vi efterfølgende

i ministeriet hvor både ministeren for kirke

tydeligt at uanset hvordan man ender med at stemme når vi om lidt skal trykke på knapperne og tage stilling til om homoseksuelle må kalde sig ægtefolk indbyder

også vist og derfor vil jeg også gerne svare tilbage med den respekt

dem der stemmer for der nu får lov til også at

indkalder jeg alle partier alle folketingets partier alle er velkomne når vi skal tage de drøftelser

i verden der tillod

tager skridtet videre så jeg vil slutte

tak for en god og seriøs debat ikke kun i dag men også

for alle de bidrag der har været i forbindelse med at folketinget skulle træffe den her meget vigtige afgørelse

alle dem som fra

indgå et ægteskab fordi de elsker hinanden uden at skulle tænke på at det er der andre der skal forholde sig til

vi har jo ikke i vores parti argumenteret

om det er følsomt eller svært det det vi

er så at sige den sproglige omdefinering

der forsøg på at botanisere i sproget hvor man får noget til at være noget andet end det det er vi har jo bare sagt

skal vi tage stilling til det her i

vi ved hvordan følgelovgivningen kommer til

om registreret partnerskab

en debat der var følsom og svær det

resulterede i at stort set hele den borgerlige side af det daværende folketing var imod det glæder mig rigtig meget at

når vi ser hvordan der vil blive trykket på knapperne

for flere rettigheder til homoseksuelle

at det var et forslag vi lagde frem

hen om hvad et ægteskab er og der vil

ægteskabet er klart defineret

herre christian langballes mere rigtig end min eller alle andres

følgelovgivning der kan være først kommer senere er

når vi bliver nødt til at se på om der er noget der skal laves om i forbindelse

med andre her i folketingssalen causeret over det forhold at v og ks grupper bliver stillet frit

i den socialdemokratiske gruppe i forbindelse med tilbagetrækningsreformen var der fuldstændig enighed i

nu og skal fejre at homoseksuelle får ret til at indgå ægteskab

det her er et spørgsmål om hvorvidt homoseksuelle skal have ret til at kalde sig ægtefæller

at der her side af salen

vi er alle sammen enige

den røde side af salen

og at vi på den måde kan sige at

central pointe i sin tale at der er

har ytret ønske om overhovedet at tage stilling til hvorvidt man skulle stilles frit vi er enige vi går ind for at homoseksuelle skal

har både liberal alliance og dansk folkepartis folketingsgrupper også været enige om de synspunkter der nu måtte være i de partier det

at ministeren bruger sin taletid

for regeringens lovforslag vi har jo lagt et lovforslag frem og har i lang tid ikke rigtig kunnet formidlinger på hvem der ville stemme hvad nu får vi så at vide at der heldigvis vil være et rigtig stort flertal

en sejr for vores folkestyre at når det virkelig gælder så vil folk gerne løsrive sig

at nogle af de tanker der har været i nogle af de partier der i dag står bag det her forslag om at det skulle være fuldstændig

ja undskyld jeg taber

nogle af partierne i den røde blot ønskede at det skulle

om det var mand mand eller mand kvinde

får vedtaget det her lovforslag og samtidig roser og priser at der er forskelligheder blandt mennesker og blandt

det man i realiteten fra ministerens side er jo at man opløser forskellighederne

på lystavlen hos de politikere og den minister der står

talerstolen jeg forstår heller ikke hvordan det kan være at ministeren står her og lige om lidt vedtager folketinget

der ikke er overblik over hvilke konsekvenser det vil have i forhold til andre lovgivninger

hvilke konsekvenser det her får i forhold til andre

må bare konstatere at ministeren mellem anden og tredjebehandlingen ikke har gjort sig nogen tanker om hvilke konsekvenser det vil få

ikke nødvendigvis at betyde at der er tale om sjusk

ikke kan svare på hvad man får og hvad konsekvenserne bliver men det er jo ikke korrekt

man får et ægteskab man kan kalde sig ægtefæller og man får en vielsesattest uanset om man indgår ægteskab med en af samme

kommer i forbindelse med at få lavet en udredning af hvilke følgelove der skal ændres

det er velbeskrevet og det har samme retsvirkninger som man i dag får

vedtage en lovgivning og det har så en række konsekvenser som vi i øvrigt ikke vil løfte sløret for

ville stemme anderledes hvis de havde fået oplyst hvilke konsekvenser det ville få i andre

ville få konsekvenser i forhold til børneloven og barselregler og så videre

nok ikke svar på i dag jeg skal bare beklage at regeringen

lyttet til det argument der hedder at et ægteskab er mellem

gift så antager man at hvis en kvinde bliver gravid

det vil sige at der er nogle lovgivninger vi skal have skrevet igennem

brede aftaler og brede drøftelser når udredningen er klar

bekendtgørelser så indkalder jeg gerne så vi kan tage en overordnet snak partierne

det er ærgerligt at ministeren står deroppe og gør sig til dommer over hvad der er den gode måde at stemme på og hvad der er den dårlige måde at stemme på som gruppe

de synes det er enormt ærgerligt at regeringen har lagt et lovforslag frem som bærer præg af lovsjusk og som ikke er gennemtænkt siger

med de dele af befolkningen som er modstandere af det homoseksuelle ægteskab for mig

glædens dag jeg ved godt at der er holdninger til at det

ikke er beskrevet hvilke ændringer i følgelovgivningen der skal laves vi har hele tiden lagt meget klart frem hvad det var der var vores intention og hvordan

skulle være justitsministeren har været kaldt i samråd og har der konstateret at

lovforslag vi nu skal behandle godt kan stå alene og at der ikke på nogen måde er noget at kritisere

meget fokus på det negative synes jeg man skulle være glad og

hvilken måde man valgte at træffe beslutningerne på i de enkelte grupper

er trist at ministeren brugte sin taletid på det på en dag

om om fokus så siger ministeren at ministeren

har været den største anke for den her del af folketingssalen er at ministeren har gjort sig til minister for ritualer

at det er folketinget der blander sig i folkekirkens måde at implementere det på i stedet for at

i nogen grad bestemmes af ægteskabslovens gyldighedsbetingelser i § tyve stykke

vi i går stemte imod venstres ændringsforslag var

ét ritual som vi kender skal til at at hver enkelt kan lave sit eget det kan man godt kalde liberalt jeg vil

det noget sjusk og jeg ville være rigtig rigtig ærgerlig hvis det var det der var blevet vedtaget

taler om at de stemmer der stemmer for er gode og

de stemmer der stemmer imod ikke skulle være gode

er man velkommen til de videre drøftelser når vi skal beslutte hvordan børneloven og andre love efterfølgende skal ændres jeg vil utrolig gerne

der er imod den her ændring vi laver i dag det er det

at det er en sejr for folkestyret fordi nogle har vundet over

det har været en god og væsentlig debat der har været

folketinget her har prøvet ud fra sin bedste overbevisning at

noget at gøre med dybe etiske overvejelser hver

derfor er selve dette at man har diskuteret det en sejr for

regeringen i tale regeringen har jo lagt sine ting frem og den har ikke været til at forhandle med overhovedet så det kan jeg ikke

så vi er altså nogle der så køber det efter at

ændringsforslagsdiskussionen det gør vi ikke af hensyn til regeringen men det gør vi af hensyn til dem

for eksempel at acceptere to ritualer

at sige til mennesker at man kan indgå ægteskab og at man kan gifte sig med den man elsker ritualet bliver udformet af kirken det eneste jeg

har med det at gøre er at det naturligvis i nogen grad bestemmes af ægteskabslovens gyldighedsbetingelser i § tyve stykke to

jeg gerne henvise til kirkeministeren og så blot sige

som folk knytter identitet til og det er uanset om de ritualer skal anvendes til at vie homoseksuelle eller heteroseksuelle

ikke har kunnet se en idé i at gennemføre den svenske

på samme måde som mange af de andre medlemmer af folketinget lidt stødt over at ministeren bruger så stor en

regel et angreb jeg undrer mig meget over at ministeren har haft tid til at filosofere så meget over hvordan venstre stemmer men ikke har forstået at udfylde sin rolle som minister og så fremlægge konsekvenserne

har ministeren chancen hvis ministeren har så meget overskud hvordan kommer det her til at påvirke indholdet af børnelovgivningen

vi var heller ikke enige da folketinget besluttede at man ikke længere som forældre skulle have ret til at slå sine egne børn og vi er heller ikke altid enige i

er rigtig glad for at der er så mange der i dag støtter op om regeringens

jeg inviterer alle folketingets partier til en drøftelse af

ministeren er minister

ikke selv kender konsekvensen af

den nye ægteskabslov gælder

loven om at homoseksuelle kan indgå ægteskab men det knytter sig

blive gravid med kendt donorsæd

vi juridisk skal klargøre børneloven det kommer på den anden side af sommerferien

scoret selvmål her i salen sagen er jo at vi

haft en udmærket debat her i salen hvor i hvert fald de

har prøvet at være seriøse men problemet er jo

ministeren har ikke været her i debatten jeg forstår at ministeren prioriterer den her sag meget meget højt men allerede kort tid efter debatten begyndte forlod ministeren salen og ved så ikke hvad der er sket i den forløbne periode ministeren sagde også jeg glæder mig til at trykke på knappen jo nu er ministeren altså meget meget heldig at debatten ikke

jeg synes det er pinligt og foragt for folketinget at en minister står talerstolen skoser andre for at gøre noget hun ikke er enig i og så prioriterer hun ikke engang sit eget lovforslag

jeg synes det er pinligt og foragt for folketinget

regeringen ønsker det at en anden minister kan overtage som fungerende

masser af gange også i den tidligere regerings tid ministeren

men jeg blev desværre nødt til at forlade forhandlingerne et kort øjeblik før der blev ringet til frokost men jeg forstår

medlemmerne fra venstre havde røget hash

det at det er formandens beslutning at ministeren ikke skal være her og at det er en anden minister der skal repræsentere regeringen

sinde i mange år den har ligget rigtig mange mennesker på sinde i mange år inden vi kom i regeringskontorerne da vi var i opposition

det ene beslutningsforslag og lovforslag efter det andet fordi vi ønskede at homoseksuelle skulle få lov til at indgå ægteskab det er det vi skal stemme om om lidt og det er det debatten drejer sig om at mennesker der elsker hinanden skal have mulighed for at blive gift det synes jeg er en sejrsdag

peter juel jensen at det så

vil blive inviteret til forhandlinger om det videre forløb i forhold til

øvrige lovgivning at ministeren skylder folketinget

bliver inviteret til forhandlinger omkring følgelovgivningen

hvor stor en dag det er i dag når ministeren selv

stemmer ud fra etisk overbevisning og måske ikke nødvendigvis har fået trukket en overbevisning

det møde vi havde i januar hvor vi havde forhandlinger i social og integrationsministeriet at uanset hvordan man stemmer til det her lovforslag uanset hvordan man stiller sig til at homoseksuelle skal have ret til at indgå ægteskab så vil alle uanset hvordan de trykker på knappen blive inviteret til de videre drøftelser

folketingets partier uanset hvad der bliver stemt

da vi havde et samråd og jeg har ikke ændret holdning holdning fordi jeg mener at det er noget vi skal være enige om og det er noget vi skal tage en fælles drøftelse

vil være uenighed mellem os men jeg har hele tiden sagt at uanset hvordan man stiller sig til lovforslaget om at homoseksuelle skal have ret til at indgå ægteskab så melder man ikke sig selv ud af nogen som helst form for drøftelse om hvordan den efterfølgende lovgivning vejledninger og bekendtgørelser skal laves

måske også nå at komme ind at stemme herre hans christian schmidt

er sige til ministeren at uanset

ikke var ministerens hensigt

udvikle sig sådan her helt til sidst

vi har haft så god en debat og lige pludselig kommer

sige til ministeren hvis ikke ministeren er klar over det hvis man inviterer til en fest som ministeren

flertal i folketinget der bakker op om regeringens lovforslag

egentlig jeg ville glæde mig over uanset hvilket lovforslag det var men i den

meget fordi det var et langt mere splittet folketing der tog stilling til lov om registreret partnerskab i nitten ni og firs derfor synes jeg at kunne spore en vis fremgang

jeg anerkender at det her er følsomt og at det er svært og at der er principielle uoverensstemmelser

underlig form for polemisk tilgang over for de medlemmer som har stillet sig

og redegjort for hvorfor de måske har været i tvivl

været i tvivl jeg ender med at stemme ja men jeg har selv været tvivl

og meget meget præcist hvilke tanker det er der er gået igennem mange mange folketingsmedlemmers hoveder derfor synes jeg også at det er en underlig form for eksempel at svare

sit svar jeg synes det er en underlig form og jeg synes at det er en

jeg er selv klar over at jeg også nogle gange kan være polemisk

også nogle gange føre en hård debattone men jeg synes bare ikke at det her er stedet bare helt stilfærdigt

flertal der ender med at stemme for regeringens lovforslag vi har haft mange debatter og i debatter bruger man ord

er meget svært når man bliver stillet et spørgsmål at besvare det med andet end ord deraf kom min min kommentar

i dag og jeg er fuldstændig klar over at for mange mennesker har det her betydet store overvejelser nogle ender med at hælde til at trykke grønt

til at trykke rødt og det endnu mere glædelige er at det

så jeg vil sige der er ikke noget der er bedre end noget andet jeg glæder mig kun over at

rimelig stødt på vegne af hele folkestyret

den arrogance som ministeren havde for kort tid siden

i den stil og jeg synes helt ærligt ikke

vigtige etiske diskussion som vi

ministeren skal huske på at ministeren altså ikke kun er socialdemokrat ministeren er også

også at langt de fleste har bidraget til så det vil jeg gerne sige tak

store og vigtige debatter med hinanden om hvordan man skulle forholde sig til lovforslagets ordlyd og om hvordan man skulle forholde sig til at skrive høringssvar har taget det her meget alvorligt så jeg er enig i at den her debat naturligvis

danske folkestyre jeg synes hellere vi skulle bruge tiden effektivt og anerkende at det her er et etisk spørgsmål ikke bare

befolkning så jeg håber at ministeren fremover vil tænke nærmere over hvad ministeren siger og

får lov til at indgå ægteskab og sige ja til den de elsker og blive gift det tror jeg vil fylde mit hoved

om at det drejer sig om tolerance kærlighed og ligestilling og lad mig gentage det gør det ikke det drejer sig om at man vil

hvad et ægteskab er definitionen af et ægteskab har ligget fast i århundreder det er et forhold mellem en mand og en kvinde

der tale om en form for newspeak og

tale om at vi begynder at lyve om virkeligheden

at forholde sig til det her

talt med rigtig mange som har givet udtryk for at det lige præcis er sådan de ser på det

i den teologiske verden og i dennes fortolkning af hvordan den skal forstås

der er ikke tale om at der er nogen nedvurdering

af homoseksuelle forhold det skal de naturligvis have lov til men det ændrer ikke ved at der stadig væk

om vi vil ændre på om der skal være forskel på

at indgå et registreret partnerskab eller

og at de kan blive gift og få en vielsesattest det betyder altså at forholdene bliver ændret og at vi bevæger os væk fra at homoseksuelle kan have et ægteskabslignende forhold til at de kan have et ægteskab det

så er den sidste formoder jeg jeg fru jane heitmann for en kort bemærkning

talerstolen og sige at man

for et menneskesyn undskyld

ting man kan undre sig over men at ministeren står

skamme sig hvis man stemmer rødt det synes jeg

for en meget meget mærkelig holdning

omkring arv adoption og samvær med

om det men at sikre at folk vil være enige altså så god er verden jo trods alt ikke

jeg gerne vil tale med alle folketingets partier

jeg ikke synes at dem der ender med at stemme imod loven om at homoseksuelle skal have ret til at indgå ægteskab skal skamme sig

christian schmidt som kommenterede på om der var gode og dårlige stemmer

enige med mig vi har alle sammen vores grundlovssikrede ret til at stemme hvad vi vil og det tror jeg

følgelovgivningen skal vi være enige om

bede ministeren uddybe hvordan ministeren vil sikre

bliver det muligt for homoseksuelle at indgå ægteskab

stemmer vi om om et øjeblik udredningen

vil jeg naturligvis indkalde alle folketingets partier til en drøftelse jeg kan ikke garantere at vi vil nå til enighed det er jo trods alt sjældent at hele folketinget er enige men det sker jo nogle gange

i de ændringer der skal laves når vi efterfølgende skal lave følgelovgivningen om i forbindelse med at vi i

mænd og kvinder og mænd og mænd

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

afstemningen slutter for stemte

da det ikke er tilfældet

forslagets endelige vedtagelse og

afstemningen slutter for stemte seks og tyve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

afstemningen slutter for stemte fem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

afstemningen slutter for stemte fire

en god idé at starte med det positive

det bliver så nok også alt hvad jeg har

af rosende ord om dette forslag forslaget deles op i to den ene del indeholder en række lempelser og forbedringer for danskerne

en del af lovforslaget som har udspring i

vk regeringens arbejde og det støtter vi naturligvis fra venstres side men jeg må sige at den øvrige del af lovforslaget

til uden retskendelse at få adgang til privat grund det har påkaldt sig enorm

opmærksomhed både i høringssvar i deputationer i udvalget og i en lang række

er den måde som skatteministeren argumenterer for

hvis man ikke har noget at skjule har man vel ikke noget imod at blive kigget efter i sømmene

kigge i skatteministerens taske hvis jeg finder noget der er interessant er

problem men hvis nu skatteministeren har ren samvittighed hvad er problemet så

grundlovstale og glæde os over vores demokrati og vores folkestyre og

have en ransagningskendelse

har noget at skjule hvad er problemet så det burde ikke

skulle referere sådanne ord blot to dage efter grundlovsdag en anden del der også har påkaldt sig stor stor opmærksomhed er det hæftelsesansvar man som borger kan blive mødt med hvis man ikke betaler digitalt der har været rejst en stribe af spørgsmål

det er endnu ikke lykkedes os at få et håndfast svar på om der findes lignende bestemmelser i anden lovgivning

uden lønsedler og helt bevidst

hæfte for det men ellers har skatteministeren ikke været i stand til at finde lignende bestemmelser i anden lovgivning

heldigvis råde bod på ved at vi senere i dag får et samråd

den del af lovforslaget

den ene del har udspring i

nogle bedre vilkår for borgerne og sikrer at unge under seksten år kan tjene titusind kroner uden at

det samme for pensionisterne der skulle heller ikke være nogen ændringer i

retsstillingen om hvordan man må hjælpe hinanden uden at blive beskattet det har der

rejst tvivl om men jeg satser stærkt på at de tilsagn der er givet i en række svar til skatteministeren

det der gør sig gældende i det betænkningsbidrag der ligger fra blandt andet venstres side men det er et voldsomt lovforslag jeg glæder mig over at det deles op for så kan vi gøre vores stilling

sundhedsministeren udnævnt til fungerende skatteminister så er det herre ole birk olesen som ordfører for liberal alliance

holdning til dette lovforslag og de stillede ændringsforslag er velkendt vi har sagt det før og

herre torsten schack pedersens gennemgang af venstres holdning jeg skal blot tale lidt om vores eget ændringsforslag ændringsforslag nummer to som vi synes er principielt vigtigt det handler om hvorvidt man skal gøre forskel på folk i skattelovgivningen afhængigt af hvilken alder de har og hvilken indkomst de har regeringen har netop fremsat en skattereform med et forslag om at hvis man fylder fem og tres år så skal man rammes af en lavere topskattegrænse

vi er en del partier her i folketinget der vender os principielt imod dette

vi synes ikke at der skal være forskel i skattelovgivningen på folk afhængigt af deres alder vi har et ændringsforslag til dette lovforslag som omhandler det forhold at regeringen med forslaget ønsker at give folkepensionister en særstilling således at de kan få lov til at tjene op til titusind kroner om året på forskellige tjenester uden at skulle betale skat af det

der er fyldt seksten år og op at de skal kunne tjene op til titusind kroner uden at betale skat af det jeg forudser så selvfølgelig at de partier som i den anden sag har vendt sig imod forskelsbehandling af folk på baggrund af alder stemmer for liberal alliances ændringsforslag her fordi princippet jo er lige gyldigt altså lige gyldigt om det gælder for de gamle eller for de unge eller for de midaldrende folk skal betale det samme i skat uanset deres alder så jeg glæder mig til at se liberal alliance

trykke på den grønne knap når vores ændringsforslag kommer til

har udtrykt det princip at alder ikke skal have nogen betydning tak for det

vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem

en og halvtreds stemte

forkastet ønskes afstemning om

nummer seks og syv tiltrådt af udvalget de er vedtaget for så vidt angår lovforslag nummer l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

hundrede og halvfjerds b er der stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

udvalget med undtagelse af liberal alliance de er vedtaget

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og så

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

folkeparti de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

lovforslaget går direkte til tredje behandling

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

lovforslaget går direkte

gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen fredag den første der får ordet er ordføreren for forespørgerne fru liselott blixt dansk

har været fokus på området

af den tidligere regering samt den nuværende udnævnt en forebyggelsesminister

at ændre ens livsstil

samtidig har vi talt meget om lighed i sundhed

er nogle mennesker som er mere afhængige af at andre hjælper dem

nogle mennesker som halter langt bagefter andre når det gælder om at sikre at man er sund og rask samt at man kan vedblive at være sund og rask socialt udviklingscenter sus og kræftens bekæmpelse gennemførte i to tusind og ti en undersøgelse der beskriver de særlige problematikker der viser sig når mennesker med udviklingshæmning får kræft og den konkluderede

ikke selv har forudsætninger

og omgivelser ikke er tilstrækkelig opmærksomme

mennesker med udviklingshæmning blandt andet på grund af kommunikationsvanskeligheder samt at sygehusene mangler kapacitet og kompetencer i forhold til at yde den pædagogiske støtte ved indlæggelse og at tilbud i socialsektoren ikke har ressourcer til at yde den indsats

får sat fokus på området så vi kan sikre at denne gruppe mennesker

om lighed i sundhed for udviklingshæmmede kan drøfte et emne som både er vigtigt og relevant og som optager denne regering

gentage hvad jeg sagde i samrådet den syttende april i år vedrørende en sag fra odense universitetshospital om en udviklingshæmmet kvinde der ikke fik den påkrævede operation nemlig at lige adgang til behandling i sundhedsvæsenet er en grundsten i vores velfærdssamfund det er en rettighed der følger af sundhedsloven og det er en rettighed der gælder alle uden undtagelse udviklingshæmmede har derfor også præcis samme ret til behandling af for eksempel en kræftsygdom som alle andre vel at mærke med understregning af at lige adgang ikke altid sikres ved at give alle patienter præcis den samme behandling lige er ikke altid det samme som ens

giver mig også mulighed for at fremhæve fns handicapkonvention og særligt konventionens artikel fem og tyve som omhandler sundhed her fremhæves det meget tydeligt at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap og at personer med handicap har ret til det samme udbud af sundhedsydelser af samme kvalitet som gives til andre fra regeringens side tager vi selvsagt både sundhedsloven og fns handicapkonvention meget alvorligt og det har jeg som sundhedsminister også en meget klar forventning om at alle ansatte i det danske sundhedsvæsen gør

skal udviklingshæmmede ligesom alle andre have den sundhedsfaglige behandling som ud fra en samlet vurdering tjener patienten bedst og behandling i sundhedslovens forstand omfatter også opsporing

udfordringerne med ulighed i sundhed som en af de allerstørste udfordringer på sundhedsområdet i dag til forskel fra den tidligere regering

af ulighed i sundhed et prioriteret indsatsområde for denne regering det fremgår af vores regeringsgrundlag regeringen vil sætte ambitiøse men realistiske nationale mål for danskernes sundhed de næste ti år målene skal være pejlemærker for en styrket tværsektoriel forebyggelsespolitik og en målrettet indsats der sikrer bedre og mere lighed i sundhed for børn unge voksne ældre udsatte handicappede kort sagt for alle danskere der skal være lighed i sundhed og der skal være lighed i behandling

for nogle uger siden taget initiativ til at danne et netværk som skal give sundhedsvæsenet et socialt serviceeftersyn netværket består af to hospitaler fire kommuner og nogle lægepraksisser formålet med netværket er at få viden om og erfaring med indsatser som sikrer et sundhedssystem der er gearet til at tilvejebringe en ligeværdig behandling til alle grupper af patienter og til at tage hånd om alle patienter uanset ressourcer

det at være psykisk udviklingshæmmet kan betyde store udfordringer i forhold til at holde sig sund og i forhold til at opdage og få behandlet sygdom regeringen er i den forbindelse meget opmærksom på de særlige udfordringer på botilbud for udviklingshæmmede for eksempel vedrørende medicinhåndtering sygdomsopsporing og adgang til fysisk træning derfor har sundhedsministeriet i december to tusind og elleve udsendt en pjece til blandt andet ansatte på botilbudene om korrekt håndtering af medicin pjecen har til formål at formidle budskaberne i sundhedsstyrelsens vejledning om korrekt håndtering af medicin på en mere konkret og forhåbentlig nærværende måde i relation til dagligdagen på blandt andet bosteder

når programmet er udrullet i den kommunale sygepleje

omkring adgang til fysisk træning på botilbud har danske handicaporganisationer i en rapport fra sidste år gjort opmærksom på en vigtig og bekymrende problemstilling at borgere på bosteder ikke får træning og fysisk aktivitet

adgang til genoptræning efter sygehusbehandling og henvisning til vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven på en lægefaglig vurdering af patientens behov

kan mennesker med udviklingshæmning have særlige behov for støtte og hjælp til en sund levevis og til at kontakte sundhedsvæsenet for eksempel egen læge social og integrationsministeren har oplyst at kommunerne

og sikre at deres funktionsniveau ikke bliver dårligere socialministeren fremhæver også at kommunerne skal være opmærksomme på hvornår udviklingshæmmede kan have behov for pædagogisk støtte til at kunne udføre den nødvendige træning

i kommende initiativer på for eksempel botilbudsområdet vil være opmærksom på hvornår det vil være relevant at inddrage behovet for opkvalificering af viden om sundhedsfaglige problemstillinger

voksne med udviklingshæmning på botilbud har selvbestemmelse og medarbejdere på et botilbud kan ikke for eksempel via servicelovens magtanvendelsesregler bestemme hvilken kost den enkelte udviklingshæmmede skal spise

jeg

udviklingscenter og landsforeningen lev til et møde så vi kan tage en konkret drøftelse af de udfordringer de ser for handicappedes sundhed herunder for ligebehandlings og tilgængelighedsproblemer for udviklingshæmmede i sundhedsvæsenet

på bosteder for udviklingshæmmede regeringens prioritering af lighed i sundhed omfatter også denne gruppe idet handicappede og udviklingshæmmede ligesom ældre børn unge og voksne er målgruppe for de indsatser

for forespørgerne fru liselott blixt

af de steder hvor man vil gøre en indsats

vi ligesom også er med til at

i min barndom voksede

byer hvor næsten halvdelen af

som ung ufaglært var et af de første steder man fik arbejde blandt de udviklingshæmmede

samme muligheder som som andre mennesker og derfor mente

nu man skulle tage det op netop fordi der har været nogle undersøgelser

der bliver nødt til at ske noget for at

opleve en meget større ulighed

handicapkonventionen som ministeren også selv kommenterede artikel fem og tyve

noget vi skal leve op til

folk med et handicap

samme adgang til sundhedsydelser de sundhedsydelser

de har behov for og som andre borgere i samfundet har

og herunder dårligt samarbejde mellem social og sundhedssektoren problemerne problemerne skyldes også fordomme manglende viden og værktøjer blandt ansatte i sundheds og socialsektoren samt en generel manglende fokus på problemstillingerne personer med handicap oplever både ulighed i adgangen til tidlig opsporing

til behandling samt til opfølgning og rehabilitering på mange af de

der er for udviklingshæmmede

i mange tilfælde ikke tilknyttet et fast sundhedspersonale dansk handicapforening har lavet en undersøgelse af hvor meget aktivitet der er på de forskellige botilbud rapporten angiver at borgerne ikke får den fysiske træning de har behov for og dermed viser undersøgelsen at de seneste års store politiske fokus på genoptræning og vederlagsfri fysioterapi i vidt omfang er forbigået de borgere der bor i botilbud på grund af et handicap den manglende træning betyder først og fremmest ringere livskvalitet for borgerne dernæst kan den manglende fysiske træning også være dårlig for kommunernes økonomi

ikke har adgang til genoptræning vil deres fysiske funktionsevne forringes

personlig og praktisk hjælp til at klare hverdagens aktiviteter modsat

den enkelte borger i højere grad blive selvhjulpen

den rette indsats som er tilpasset den enkelte borgers ønsker

vil være til stor gavn for den enkelte får målt sine værdier og sit blodsukker og

vi ved alle selv hvor svært det er at leve op til egne intentioner om at spise sundere og få rørt sig mere

er ikke lig med at de ikke har lyst til at være sundere eller ikke har gavn af at leve sundere vi ved at der blandt andet i england og i vores nordiske nabolande er lavet større undersøgelser af den ulige adgang til både sundhed og sundhedsvæsen for personer med handicap og derfor vil jeg da opfordre ministeren til at inddrage handicapperspektivet og handicaporganisationerne i det bebudede sociale serviceeftersyn af sundhedsvæsenet

dansk handicapforening og lev har skrevet til ministeren og tilbudt deres hjælp

med viden og problemstillinger såvel som med forslag til hvordan man kan nedbryde barriererne og skabe et mere inkluderende sundhedsvæsen med fri og lige adgang

arrangeret en aftale med dem det glæder mig og så håber jeg

vi har som forslag til vedtagelse og med glæde sige at alle partier er gået med til det

vedtagelse jeg hermed oplæser

annette vilhelmsen camilla hersom anders samuelsen

benedikte kiær og undertegnede

at der med danmarks tiltrædelse

handicapkonvention er taget initiativer som skal medvirke til at sikre lighed i sundhed det betyder at sundhedsvæsenet skal sikre at personer med handicap har ret til at nyde den højeste opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap samt at personer med handicap har ret til det samme udbud af sundhedsydelser af samme kvalitet som gives til andre dette gælder også de personer der bor i bosteder for at sikre at alle patienter får den behandling som ud fra en samlet vurdering tjener patienter bedst opfordrer folketinget til at der blandt andet ved

institut for folkesundhed sættes fokus på personer med handicap herunder mennesker med udviklingshæmning i arbejdet med at reducere ulighed i sundhed

vil indgå i den videre debat der er ikke nogen der har bedt om korte bemærkninger så vi går videre i ordførerrækken og

fru karen j klint socialdemokraterne nej

jeg

grundvilkår at alle mennesker udviklingshæmmede eller ej sikres en fri lige og retfærdig behandling i sundhedsvæsenet lige adgang til behandling i sundhedsvæsenet er en grundsten i vores velfærdssamfund og denne rettighed hverken kan eller må der sættes spørgsmålstegn ved forskelsbehandling er helt uacceptabelt

på hvordan regeringen vil sikre lighed i sundhed for udviklingshæmmede alle patienter har ret til den samme behandling der ud fra en samlet vurdering tjener patienten bedst det har

vil altid være udgangspunktet for venstres politik som noget af det første

sundhedsvæsenet det fremhæves desuden at loven fastsætter krav til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske og dets integritet og selvbestemmelse

den lige adgang og respekten for det enkelte menneske udviklingshæmmet eller ej er noget som jeg håber regeringen vil tage meget alvorligt der er desværre flere eksempler på at der sker forskelsbehandling i

på området i handicapkonventionens artikel fem og tyve der omhandler sundhed fremhæves det meget tydeligt at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap og at personer med handicap har ret til det samme udbud af sundhedsydelser af samme kvalitet som

derfor håber jeg på at regeringen med udgangspunkt i fns

at konventionens artikel fem og tyve overholdes det er ikke nok at sige

nødt til at forklare hvordan konventionen konkret vil blive overholdt så vi sikrer lighed i sundhedsvæsenet for alle sundhedsministeren udtalte på et samråd den syttende april

som et stort problem i forhold til mennesker med handicap men faktum er at der er problemer ligesom tal viser at uligheden i sundheden er vokset i de sidste fem og tyve år

mennesker der er udviklingshæmmede ministeren fremhævede

et bosted for udviklingshæmmede fra to tusind og elleve

eksempel på at der faktisk ikke er

ikke godt nok vi kan ikke være bekendt at gøre forskel på mennesker især ikke dem der har svært ved at tale deres egen sag desuden har flere sager vist at sundhedspersonalet ikke har de rette forudsætninger til at kommunikere med udviklingshæmmede personer

den behandling som de udviklingshæmmede har krav på i høj grad forringes da der simpelt hen opstår kommunikationsproblemer

i vedtagelse som vi er enige om står der

for at sikre at alle patienter får den behandling som ud fra en samlet vurdering tjener patienten bedst opfordrer

at der blandt andet ved anvendelse af eksisterende data

statens institut for folkesundhed sættes fokus

herunder mennesker med udviklingshæmning

i venstre er vi optaget af at få afdækket hvordan sundhedstilstanden er hos mennesker med handicap herunder mennesker med udviklingshæmning og det kan ske med udgangspunkt i de data der findes hos statens institut for folkesundhed der er et stort behov for at få

og med dette udgangspunkt vil vi i højere grad kunne målrette indsatsen og venstre ser frem til at vi i samarbejde får gennemført denne undersøgelse jeg mener derfor at denne forespørgselsdebat er rigtig vigtig vi kan nu konkret handle på baggrund af den debat vi har i dag den er også vigtig fordi der i danmark skal være fri og lige adgang for alle patienter og i venstre tager vi skarpt afstand fra enhver tanke om

om patienten har et handicap derfor er det vigtigt at regeringen får

vedtagelse ud i livet venstre vil følge

i sundhed er kernepolitik

lighed for alle patienter og

vigtigt for os socialdemokrater lige behandling af mennesker

det er jo virkelig noget der er meget vigtigt i den sag vi har her det holder stadig væk alle patienter skal have lige adgang til den rette behandling det er også vigtigt

alle patienter skal gennemføres uanset patientens alder sociale status øvrige helbredstilstand livsstil eller pengepung

ikke alle borgere har lige muligheder for at sige eller selv vide om de har et sundhedsproblem de har ikke altid gode muligheder for at få behandling

i tide hverken når det handler om forebyggelse sundhed eller

helbredende sundhed jeg har selv i mange år haft livsfællesskab

jeg var lille eller i hvert fald mindreårigt barn været moster til to dejlige mennesker som var svært udviklingshæmmede jeg har min første uddannelse inden for området

sige at jeg også har det inde under huden

fald fået min løn for det i over tredive år

og om ens behandling ligeværdig behandling

vilkår for mennesker med handicap er ikke kun en politisk sag for mig det er også en hjertesag men vi kan ikke nøjes med hjertesager her i folketinget vi er nødt til at sige det også

politisk vedkommende at behandle mennesker ens det ikke nok

vise godhed og hjertelighed her skal

forskellene så skal der vel at mærke også tid til det tager tid at hjælpe mennesker

det er ikke noget man lærer på en dag eller på et fjorten dages kursus

derfor er det rigtig vigtigt og rigtig godt vi har den forespørgselsdebat i dag

hvad der skal til for

har i deres brev til sundhedsministeren nævnt tre vilkår som jeg

at få strammet op kommunalreformen har ændret på mange vilkår mange steder jeg tror faktisk

at kommunalreformen i sig selv har været med til at give tab i lige vilkår for

gået helt efter hensigten

pleje og behandlingsbås som andre målgrupper i den kommunale sektor der er altså forskel på om man har nogle omsorgs og sundhedsproblemer en kort

i sig selv er belastende for

derfor er det vigtigt at vi tager afsæt i den videre

men det er også vigtigt vi tager fat i de erfaringer der i forvejen ligger hvem siger det er et helt nyt udviklingsprojekt der skal i gang derfor er det også rigtigt at vi er gået sammen om et fælles vedtagelse hvor vi peger på at

der er faktisk rigtig mange projekter inden for området der har vist at det nytter noget

gøre noget og at det nytter noget at tage afsæt i den virkelighed der er og ikke kun i projekter og i modeller så jeg synes vi skal tale om hvordan

så høste af de erfaringer der ligger

vigtigt at personalet har den fornødne tid og kvalifikationer

også vigtigt at kommunerne med flere overholder de regler der faktisk

genoptræning og og andre muligheder så lad os stå sammen om at gøre det bedre og lad os stå sammen om at leve op til

sundhedsvæsener i alle andre lande store udfordringer men det danske sundhedsvæsen har også særlige udfordringer

til sin egen erklærede målsætning

skal være let og lige adgang til sundhed

og selvbestemmelse der findes talrige undersøgelser der dokumenterer at trods lovens formål trods alle gode hensigter

findes der stor ulighed i sundhed i danmark på mange måder er det et paradoks at et land med stærke lighedsidealer og meget små forskelle

i indkomsterne har så stor ulighed i sundhed som det faktisk er tilfældet i dag er

at der for denne gruppe er et lighedsproblem landsforeningen lev der er organisation for udviklingshæmmede har givet flere eksempler i sin henvendelse til sundhedsudvalget her beskrives

hvordan sen og vanskelig diagnosticering og mangel på særlige kompetencer i forhold til udviklingshæmmede er medvirkende til at skabe ulighed udviklingshæmmede er som udgangspunkt i en situation hvor helt dagligdags rutiner kan udgøre en udfordring så meget desto mere er der grund til blandt pårørende hjælpere plejepersonale sundhedspersonale og i hele det etablerede sundhedssystem at være særligt opmærksom på den udviklingshæmmedes helbredstilstand det er ikke sikkert at han eller hun selv har mulighed for at give udtryk for det den nye regering har sat ulighed i sundhed på dagsordenen det er en kerneprioritet for det nye flertal at ændre tingenes tilstand

vi er helt opmærksomme på at visse grupper kan have særlige behov hvis ligheden skal sikres som den forrige taler sagde

må der nogle gange forskellig behandling til for at folk bliver behandlet ens

radikale venstre glade for den debat der rejses i dag og vi mener at det er utrolig glædeligt

vi kan vedtage en tekst til vedtagelse der understreger at vi skal sætte øget fokus på personer med handicap det kan forhåbentlig også medvirke til

og lige adgang for alle borgere uanset om man er født med en funktionsnedsættelse eller ej det er en af grundstenene i det danske velfærdssamfund

også nævner er det desuden en del af de forpligtelser vi har ifølge handicapkonventionens artikel fem og tyve hvori der står at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap

personer med handicap har ret til det samme udbud af sundhedsydelser af samme kvalitet som gives til andre derfor er det bekymrende når udviklingshæmmede borgere oplever at de behandles anderledes end andre borgere socialt udviklingscenter og kræftens bekæmpelse gennemførte for to år siden en undersøgelse og den viste desværre at udviklingshæmmede ofte får diagnosticeret deres kræftsygdom meget sent og at de ofte ikke får den støtte som de har behov for ved indlæggelsen samtidig har danske handicaporganisationer konstateret at der er beboere i botilbud

ikke får den fysiske træning som de har behov for og vi ved desuden at der har været problemer i forhold til medicinopfølgning også for gruppen af mennesker med udviklingshæmning det er ikke acceptabelt når mennesker med udviklingshæmning ikke får den behandling de har brug for og handicapkonventionen siger at der er og kan være behov for at

særlige hensyn i behandlingen af patienter med handicap men hvis der tages individuelle hensyn skal det naturligvis være sundhedsfagligt begrundet det er udtryk for misforstået hensyn hvis man fra sundhedsvæsenets

fra at give den behandling der er brug for fordi det måske er svært at blive forstået der skal aldrig kunne frasorteres i patienter i det danske sundhedsvæsen på baggrund af et handicap samtidig skal vi også anerkende at det her område skal følges tæt fordi der også er en række dilemmaer som opstår

kommer til at opleve sig sat til side i sundhedssystemet så mener jeg at det er vigtigt at fastholde og sikre enkeltpatienters og deres familiers ret til at klage til patientombuddet

det er helt afgørende at vi bliver endnu bedre til at involvere mennesker med udviklingshæmning i deres egen sundhed

også involverer familie og pårørende og støttepersoner borgerens perspektiv må aldrig glemmes og vi skal hele tiden huske på at det er sundhedssystemet der har det største ansvar for at tilpasse sin kommunikation så man sikrer patienterne den støtte den støtte og behandling som de reelt har brug for både når det gælder den behandlende og den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i den forbindelse har det bestemt også været relevant at se på hvorvidt det faglige personale

fornødne kompetencer til for eksempel at kunne kommunikere ordentligt med udviklingshæmmede patienter derfor er jeg glad for

også i forhold til mennesker med forskellige handicap blandt andet er jeg sikker på at ministeriets sociale serviceeftersyn af sundhedssektoren vil være med til at belyse præcis hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind samtidig er regeringen meget opmærksom på de særlige udfordringer

botilbud for udviklingshæmmede for eksempel vedrørende medicinhåndtering sygdomsopsporing forebyggelse og adgang til fysisk træning

dage siden på grundlovsdagen var jeg inviteret

på højskolen er de næsten færdige med et

spændende byggeri med en ny idrætshal og

også er indrettet til at man kan bruge den selv om

der i fremtiden kommer til at gå på egtmont højskolen kommer til at have helt optimale muligheder for at træne

her unge mennesker at de til dagligt faktisk kan komme op at stå i fuld position og træne deres krop det er

fantastisk dejligt at der findes sådan nogle tilbud rundtomkring men vi ved desværre

handicap som langtfra har de samme muligheder som

baggrunden for debatten i dag er jo også at vi har set konkrete eksempler på at

udviklingshæmmet ikke fik den behandling som som var påkrævet i

en kræftsygdom vi hører også ofte det tror jeg godt at jeg kan sige på vegne af mange ordførere på området

behandling eller den vedligeholdelsestræning

ikke kun er eksempler flere andre har nævnt at

forskellige undersøgelser som viser at

desværre er en generel tendens at

ikke får de sundhedsydelser og ikke får den træning

er der jo netop som flere har konstateret et problem med lighed i sundhed for de borgere

har et handicap jeg synes at

at det simpelt hen ikke er godt nok det er hverken i overensstemmelse med dansk lovgivning eller med fns handicapkonvention som jo slår fast at mennesker med handicap

opnå den højest mulige sundhedstilstand uden at de bliver diskrimineret på

det synes jeg er vigtigt at vi får slået fast i dag

at det er positivt at forespørgselsdebatten har givet anledning til at der bliver taget et konkret initiativ

sendt en opfordring til statens institut for folkesundhed

bidrage med yderligere forskning

området det har de gjort tidligere og jeg er sikker på

at mere viden vil kunne hjælpe os men jeg synes også det er vigtigt at at vi lader debatten

og er med til for eksempel i forbindelse med den kommende evaluering af

kommunalreformen at tænke på hvordan vi kan sikre hele handicapområdet herunder også

en højere kvalitet

ikke være til stede hvorfor jeg i korthed vil holde ordførertalen på ordførerens vegne i sundhedssystemet træffes der til tider hårde prioriteringer når begrænsede ressourcer møder et nærmest uendeligt behov

respekt for at valgene der her træffes ikke altid er så simple som de kan forekomme så opstår der helt sikkert også

generelt store krav til personalet i sundhedsvæsenet ligesom tilfældet er for det pædagogiske personale på landets bosteder

bliver der indimellem og det er hårdt grundlæggende kan der ikke være tvivl om at enhver dansk statsborger har krav på en ordentlig og en rimelig behandling i sundhedssystemet og selv om vi alle er forskellige personer og alle har forskellige behov

skal det være sådan at uanset hvem man er skal man sikres en ordentlig behandling i det danske sundhedsvæsen om dette for eksempel er opfyldt i sagen om den udviklingshæmmede kvinde

kan der bestemt sættes spørgsmålstegn ved og der kan være særlige forhold ved behandlingen af udviklingshæmmede der kræver en ekstra øget bevågenhed i liberal alliance mener vi derfor at det er godt at have den her debat som vi har i dag så vi kan få

det bedre det er også væsentligt for os at påpege vigtigheden af

stoler på de lægefaglige vurderinger ude på hospitalerne det må formodes at det er meget få som går på arbejde for bevidst at lave fejl

også vigtigt at vi i den forbindelse anerkender at det ikke er givet at mere kontrol vil skabe større patientsikkerhed derimod kan man risikere at noget sådant i stedet vil skabe mere bureaukrati og det vil vi i liberal alliance være meget kede af det er godt at vi i folketinget i dag kan samles om et fælles

og at vi nu får kigget dette område ekstra efter

tilfredse med at vi har den her forespørgselsdebat i dag og vi er også rigtig glade for at

som vi alle sammen er enige om alle partier i folketinget

et vigtigt område men på den måde forpligtiger vi også hinanden til at der faktisk skal ske noget på det her område og vi skal sørge for at vi gør det bedre så der er mere lighed i sundhed for mennesker med handicap og mennesker som har en udviklingshæmning

koordinerende minister for handicapområdet og fik netop

sat en undersøgelse i gang en statusopgørelse om

op til den underskrift som vi har sat i forhold til konventionen derfor var

den her undersøgelse sat i gang og jeg håber meget at regeringen har taget handsken op og fortsætter med at

det egentlig står til på det her område hvad

der vil jeg helt klart også håbe at man tager netop det her område med

vi oplever jo desværre ikke kun nogle af de pressehistorier der har været fremme

er der ikke lige adgang for alle i det her samfund her

sig om mennesker med handicap det drejer sig om mennesker med en udviklingshæmning vi har socialt udviklingscenter sus og kræftens bekæmpelse der i to tusind og ti har gennemført en undersøgelse der viser at på kræftområdet er der faktisk nogle problemer i forhold til mennesker med udviklingshæmning det er ikke i orden også

en undersøgelse som viser at det ikke

træning som de bør have både i forhold til genoptræning og i forhold til vedligeholdelsestræning det er heller ikke godt nok

godt tilfreds med at vi har taget den her

vi får undersøgt området og hvor vi også sørger for at vi får

gøre det bedre for det skylder vi de mennesker

ministeren for sundhed og forebyggelse

jeg vil gerne sige mange tak for den

her i dag om et rigtig vigtigt og

vil vi kigge på både i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme

i forhold til den ulighed der er i vores behandlingssystem

vil jeg holde møde med socialt udviklingscenter danske handicaporganisationer og landsforeningen lev for

hvordan vi som led i regeringens dagsorden om lighed i behandlingen kan sætte ind i forhold til den ulighed der eksisterer og hvordan vi i det hele taget kan blive klogere på hvordan vi kan komme

en del af den dagsorden lighed i behandlingen er også at vi får øget viden og øget dokumentation

området det flugter jo rigtig fornuftigt med det

er det bare glædeligt at statens institut for folkesundhed kan bidrage med dokumentation

som kan gøre os klogere også når vi drøfter problemstillingerne i forhold til personer med handicap så jeg tror jeg vil

også det brede samarbejde vi fortsat kan have omkring den her problemstilling det

sin tale tidligere med hensyn til fysisk træning det var utrolig vigtigt

finder jo også i dansk folkeparti at det er utrolig vigtigt som handicapordfører har jeg modtaget en række henvendelser

har behov for og problemstillingen er

godt tænke mig at opfordre ministeren til

for det er meget vigtigt at de lovgivninger kommer til at spille sammen så der ikke går flere måneder

så skal vi råbe vagt i gevær

om fysisk træning som jo ikke ligger under mit ressort kan jeg sige at at det er noget jeg også har drøftet med min kollega social og integrationsministeren altså hele problemstillingen omkring

den del der ligger under mit ressort i forlængelse af sundhedsloven altså genoptræning efter udskrivning og vederlagsfri fysioterapi

er det fuldstændig klart at det er et lægefagligt ansvar at vurdere det behov det må ikke afhænge af hvilken boform

vi kan ikke leve med hvis der er nogle borgere der kommer i klemme mellem sektorer det skal selvfølgelig være være klart hvem der har ansvaret for hvad

og borgere skal ikke opleve at være kastebold i et system der ikke taler ordentligt sammen

mange oplever og mærker på egen krop

det er derfor jeg finder det meget vigtigt at ministeren tager kontakt

ikke får det hjælpemiddel eller får frataget et hjælpemiddel fordi man nu hører under en eller anden paragraf

med hensyn til sin fysiske udfoldelse

også med hensyn til de her lange sagsbehandlingstider der

hjælpemiddel og så må man slås indbyrdes bagefter om hvem der så skal betale for det for det er jo der problemstillingen

er tit og ofte hvem der

forhold til hvad kommunerne kan visitere til af forskellige former for træning og behandling efter serviceloven og hvad der ligger under sundhedsloven og spørgsmålet om finansiering i henhold til lovgivningen bør jo

være lige så klart altså at kommunerne har leverings og finansieringsansvaret for alle de træningsindsatser der er under serviceloven og det omvendte

drøfter løbende med min kollega social og integrationsministeren og hvis

nogle konkrete eksempler modtager jeg dem meget gerne

lovens ord også er den virkelighed borgerne møder

ministeren var lige inde og svare en tidligere spørger om ressortområdet

det er det man sjældent oplever

træning når man er udviklingshæmmet

skal de have relevans relevans for alle danskere og det er mig der som sundhedsminister står i spidsen for det men når vi snakker om de specifikke indsatser som er mulige under henholdsvis sundhedsloven og serviceloven

er helt med på at vedligeholdelsestræning under serviceloven også er rigtig vigtig i et forebyggende øjemed men det gør ikke at det bliver mit ressort

bekæmpelse af ulighed i sundhed og når vi snakker

har stor betydning selv om jeg har titlen forebyggelsesminister

elementer der kan være under andre ressortministre der har noget med forebyggelse at gøre om det er arbejdsmiljø

kan jeg desværre ikke lovgivningsmæssigt rane deres områder til mig

fejlen det man ser ude i

sikrer at vi kan tilbyde ordentlig kost og motion og vejledning og

det er jo ikke sundhedspersoner der kommer hos personer der

det er vigtigt at man får talt sammen på tværs

sikre at de udviklingshæmmede kommer til en læge

det

til hvad der ligger under sundhedsloven genoptræning efter udskrivning vederlagsfri fysioterapi et lægefagligt ansvar det må ikke være afhængigt af hvilken boform man lever under om man

er jo et et stort emne jeg

kls sociale topmøde i aalborg i torsdags det er ikke noget vi bare sådan bliver færdige med det er en dagsorden vi i det hele taget skal have mere fokus på fremover og det betyder selvfølgelig også

så skal ordføreren for forespørgerne fru liselott blixt have ordet for at runde af

jeg startede med en kæmpe debat hvor mange var uenige er

om at der skal ske noget på området derfor vil jeg da takke alle for at

og jeg kan sige at der rocker de

er der i hvert fald aktivitet det nyder de og det er noget